ønsker var enkle og rimelige under førstebehandlingen mindede jeg om den vækstpakke som regeringen aftalte med v og k

med henblik på at øge væksten og gavne danske arbejdspladser hvorfor ikke bruge denne finanslov til at fremrykke en del af vores aftale så den kan komme danske virksomheder til gavn allerede fra nytår og altså ikke først i 2015 sådan spurgte jeg det var venstres udspil af med at fastslå at gør man det kan man regne med venstre vi har ingen fine fornemmelser for det har danmark ikke råd

derefter skete der ikke så meget regeringen inviterede på lidt kaffe i finansministeriet uden at venstres forhandlere fik tid til at drikke den op

af skatteborgernes penge men i det mindste spildte regeringen ikke

vores tid det blev til to korte møder økonomi og indenrigsministeren har forklaret det med at den slags er ganske naturligt det vil vi huske

at kissemisse i november under misteltenen for at lave finanslov og så drage på eventyr med de borgerlige i

grønnere det lå i kortene men enhedslisten blev for grådig og regeringen blev for stejl enhedslisten troede nok for meget på regeringens mange løfter det er et udfordret parforhold i venstre betragter vi ikke forholdet til regeringen som et der bygger på kærlighed men vi kan da godt gøre en god politisk handel alligevel

kontaktede os og derefter tilbød os indrømmelser på de områder vi havde bedt om under førstebehandlingen af finansloven ville vi da være nogle skarn hvis vi sagde nej venstre gik til forhandlingerne med to hovedkrav finansloven skulle sikre en fremrykning af den allerede aftalte vækstplan og så skulle man gennemføre lettelser af beskæftigelsesfradraget disse krav er blevet indfriet hvorfor skulle vi afvise regeringen hvis den vil imødekomme os med skatte og afgiftslettelser endda uden at finde på nye skatter og afgifter

uden resultat det er virkelig ringe produktivitet venstre forhandlede med regeringen i syv timer med et ganske udmærket resultat det

og det har vi brug for noget mere af i det danske samfund

selv om man gør det med nogle man ikke nødvendigvis er enig med man kan sige meget om regeringens koks og fejlbedømmelser og systemfejl men i venstre har vi fra dag et lovet danskerne at vi vil hjælpe regeringen på et centralt punkt nemlig med at regeringen lever op til regeringsgrundlagets side ni hvor der står udgangspunktet for regeringen er vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand herunder genopretningsaftalen og forårets aftaler herunder tilbagetrækningsreformen det er en vigtig principiel udmelding for danmarks succes bygger på den reformkurs som skiftende regeringer har fulgt siden nitten to og firs

to tredjedele af de nuværende regeringspartier var i opposition det mønster ser ud til at være brudt og det er glædeligt i venstre ville vi dog gerne have haft mere flere indrømmelser der kunne give bedre forhold for landets borgere og virksomheder og dermed flere af de gode arbejdspladser

og som vi fortsat har hårdt

to milliard kroner i skatte og afgiftslettelser det er et skridt i den rigtige retning og vi tager hvert eneste af den slags skridt

fordi vi skal trække regeringen

på en række områder ville vi gerne have gjort det endnu bedre

være gode ændringsforslag fra liberal alliance og dansk folkeparti som vi sympatiserer med uden at kunne stemme for men en finanslovsaftale er en pakke regeringen har givet os indrømmelser og vi har til gengæld også

derfor vil vi ikke stille os i vejen for regeringens ændringsforslag sådan er et kompromis vi

danskerne kan se frem til yderligere skatte og afgiftslettelser for

to milliard kroner i to tusind og fjorten virksomhederne kommer til at opleve en afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift en forhøjelse af grænsen for skattekreditter vedrørende forsknings og udviklingsaktiviteter længere momskredittider for små virksomheder med en årlig omsætning mellem en og fem million

for alle brændsler der bruges til proces et fradrag for selvstændiges syge og arbejdsskadeforsikring det betyder at danske virksomheder kan forvente bedre muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser det har både dansk erhvervsliv og danske arbejdsløse brug for samtidig gør finansloven det mere attraktivt at arbejde det er altafgørende i et samfund med et højt skattetryk som det danske ved at hæve beskæftigelsesfradraget får danskerne mere ud af at gå på arbejde allerede fra to tusind og fjorten særlig de enlige forsørgere

et ekstra stort fradrag og dermed en kontant tilskyndelse til at være i beskæftigelse samtidig har vi aftalt med regeringen at en ekstra milliard skal løfte ældreplejen i kommunerne er den samme milliard som åbenbart ikke var god nok for enhedslisten det vigtige for venstre er at kommunerne og de ældre selv bestemmer hvad de synes er vigtigt et ekstra bad rengøring gåtur nye faciliteter på ældrecentret eller noget helt femte vi har sørget for at pengene

at der samtidig er blevet plads til en ekstra indsats på socialområdet over for udsatte familier psykiatriske patienter og så videre

at der er blevet plads til andre udmærkede initiativer inden for grøn omstilling miljø og infrastruktur det gælder for eksempel en letbane i en af danmarks største byer odense det gælder også den danske naturfond som skal opkøbe jord og dermed bidrage til etablering af mere natur men på en markedsøkonomisk måde endelig er vi særdeles glade for at vi er enige med regeringen om principperne bag udmøntningen af arbejdet i natur og landbrugskommissionen det fremgår soleklart af vores aftale med regeringen at miljøindsatsen skal ske der hvor virkningen og omkostningsstyringen er størst

en ny regulering vil samlet skulle give erhvervsøkonomiske gevinster være baseret på et solidt fagligt grundlag og fastholde et højt niveau for miljøbeskyttelse jeg er glad for at statsministeren har indskærpet over for miljøministeren hvordan aftaleteksten skal forstås bare sådan for en sikkerheds skyld i venstre ser vi frem til forhandlingerne om den konkrete udmøntning af de elementer der stadig ikke er på plads herunder altså på det grønne område vi og regeringen ser ikke altid ens på alt men vi

i venstre værdsætter værdien af at indgå aftaler der er til gavn for danmark

gentage mit løfte til regeringen om at venstre hjælper med at holde regeringen fast på den reformkurs der fremgår af regeringsgrundlaget så lad

med et juleønske fra os venstrefolk i venstre håber vi at socialdemokraterne de radikale og sf vil være lige så konstruktive den dag hvor de

om massive besparelser på udviklingsbistanden

blev begrundet med at vi lever i en tid hvor og nu citerer jeg herre lars løkke rasmussen

hver en krone skal vendes i hvilket omfang mener venstres ordfører at lige præcis herre lars løkke rasmussen selv har vendt hver en krone i sin omgang med de danske udviklingsmidler

set at når vi er i en økonomisk situation hvor vi

vi skal prioritere midlerne

jo frigøre to milliard kr så man yderligere kunne have sænket byrder på danske arbejdspladser og skabt nogle flere af dem og selv om vi havde gjort det

blandt de fire lande der vil give mest i udviklingsbistand

satte gang i den reformkurs som sådan set medførte at vi fik lavet reformer der svarer til omkring ethundredetusind flere i arbejdsudbud det var altså en kurs som socialdemokraterne gik til valg på at være imod og så efterfølgende gerne vil tage æren

den her finanslovsdebat

diskutere gggi

jeg kommer ikke til at bruge mange ord på det jeg synes det er et mærkeligt niveau

jeg kunne have valgt at svare igen med det hav af sager hvor regeringen ikke har styr på offentlige midler hvor regeringen ikke kan finde ud af at drive en regering

og

er så økonomisk ansvarlig som man siger man er

må man jo have lavet en liste over hvilke projekter der skal skæres væk

om venstre kan garantere at der

på de projekter der er i afrika

er inde og kigge på næsten alle andre områder af den offentlige sektor og se på hvordan vi kan få den offentlige sektor til at køre længere på literen for få penge til at gøre danmark mere konkurrencedygtigt så synes vi det er underligt at lige præcis

erhvervslivet den største går

at reducere emballageafgiften

at virksomhederne kan få lov til at bruge mere emballage uden afgift altså mere emballage i modsætning hertil har man så accepteret og sagt ja til at man skal skære

mindre efteruddannelse af sygeplejersker lærere og pædagoger altså mere emballage mindre efteruddannelse

prioritering

vi fik lettet nogle af de byrder der er på virksomhederne og der vil jeg sige at på

i rigtig rigtig mange år

nej det gør det ikke men vi er nødt til at tage dem fra en ende af for

vi tror ikke på at det at man reducerer

at man her og nu kunne løse nogle af de problemer der er også bagudrettet det vil regeringen ikke de har nedsat et arbejdsudvalg og vil først se resultatet af det og til den tid når vi

men som vi ikke kom igennem med var jo at

det blev det jo ikke mere præcist af men så ville der da være færre danskere der betalte for meget

få en lettelse der måske var for stor men det ville det fremtidige system

og der er betingelsen altså for at vi kan komme til at snakke skatte og afgiftslettelser for

to milliard kr at vi ikke bringer regeringen i mindretal på den aftale de har med enhedslisten det er et kompromis det ændrer ikke på venstres holdninger til hele ejendomsvurderingssystemet

har jo den overordnede økonomiske politik at at der ikke skal bruges flere penge i den offentlige sektor der skal være et udgiftsstop

penge der måtte komme i kassen som følge af vækst i

stedet bruges på at lette skatten for borgere og virksomheder det er vi enige med venstre i alligevel kan vi konstatere at konstatere at venstre har indgået aftale med regeringen om en finanslov som vil øge det offentlige forbrug med

procent i to tusind og fjorten i forhold til to tusind og

som er lige så stor som i de glade dage i nullerne hvor de offentlige udgifter eksploderede under venstres

også at vi ikke kan komme igennem med alt det der er vores politik det er jo bare en

de dækker jo ikke over at

i det offentlige forbrug på den måde vi plejer at diskutere det offentlige forbrug på for

det er en teknisk begrundelse der ligger bag

tretten og dermed får man så en procentuelt højere vækst i fjorten

den tabel som jeg er sikker på herre ole birk olesen refererer til

den nuværende decembervurdering i forhold til den sidste

at det offentlige forbrug altså er faldet med seks hundrede million kroner men procenter kan være

så modsætningen mellem hvad venstre siger er venstres politik og hvad venstre har indgået aftale om med den her finanslov står jo tilbage hvorfor laver venstre en aftale om at forbruge en procent mere i to tusind og fjorten

insisteret på at der skulle være et udgiftsstop så altså det var et kompromis vi tror på at det er bedst for danmark at vi har lavet

finanslovsaftale sammen med regeringen og det hørte jeg egentlig

udviklingsbistanden yderligere og det gør man jo også i dag altså der er da masser

af lande man ikke er i der er

jeg ser heller ikke noget problem i at danmark overholder fns målsætning og stadig skal være blandt de lande der kommer til at give mest i hele verden

og gøre os alle sammen

og tredive milliard kroner

til at vi så kan lette byrder på de danske arbejdspladser det mener vi at der er et enormt stort behov for der er lige kommet en økonomisk redegørelse fra regeringen

selv går ind og kigger på sverige og fremhæver sverige som et land der har nogle langt højere vækstrater

vil betyde at svenskerne over tid også vil blive rigere og rigere end vi er i danmark når den reference er der

regeringspartierne også synes vi skal gøre det lige så godt som i sverige men så er man jo også nødt til at kigge på skatter og afgifter og dem kan man kun fjerne ved

og det vil altså give nogle muskler som vi kan bruge til at fjerne byrder

vil vores økonomi blive bedre væksten vil blive højere og vi vil blive et rigere land og det vil sådan set også i sidste ende have en positiv afsmitning

som venstre så accepterede kommer oveni kan man sige i forhold til den nulvækst som de alligevel ikke var i nærheden af

andet som jeg ved venstre er rigtig stolte af venstre er

de titusindvis af børn der næste år skal leve i fattigdom fordi venstre er kommet igennem med at gennemføre en forringelse af kontanthjælpen og hvad vil venstre gøre for at sikre at de børn ikke bliver fattige

også den reform bidrager til

som selvfølgelig

i danmark for det får man sjovt nok aldrig nogen svar på det er er altid at at virksomhederne skal beskattes og at alle der ikke er en del af arbejdsmarkedet skal have flere penge det er ikke en opskrift vi vi tror på

vil der alene på grund af at der bliver flere ældre

konstatere at netop sundhedssektoren har været i stand til at have en meget høj

sundhedsminister så man jo at det at man også gik ind

øgede produktiviteten helt enormt og det er også en del af løsningen det er også en del af den løsning som regeringen jo generelt selv peger på i forhold til den fremtidige økonomiske

at man siger at vi skal få den offentlige sektor til at løbe længere i fremtiden

svarende til tolv milliard kroner det er sådan set en del af vores løsning også men venstre skal komme med en plan for de tolv milliard

mulighed for at prioritere det offentlige område med med over en milliard kroner

ældre som vi har aftalt nu så vil vi jo fremover kunne blive enige om et udgiftsstop og det glæder

ud af de mange penge

skyldes at der bare kommer flere patienter sådan forstår

så vil vi da finansiere det ved prioriteringer inden for andre dele af den offentlige sektor men regeringen svarer jo heller ikke på hvad er for nogle udgifter og

jo begynde at spørge til hvad med fem og fyrre

hvad der så er en rimelig timeløn og så har man i hvert fald blandet sig i det der førhen

og sådan læser jeg min kollega at han egentlig har en principiel tilgang

ud fra at

mindsteløn det vil være konsekvensen af den her debat

at når fyrre kroner ikke er det er halvtreds kroner så er tres

det bliver en interessant debat og det vil være

den offentlige sektors andel af den samlede økonomi

vores politik

er verdens største offentlige sektor

blive et problem for den politiske debat herinde hvis vi får rigtig rigtig høje vækstrater i den private sektor og

det måtte medføre at der var

og hvad de vel selv vil kalde for en fin lille fremrykning af en fin lille plan inden de også kunne stemme for det vil jeg gerne kvittere for den aftale om finansloven som venstre og de konservative skrev under på ligger langt fra de svævende drømmerier om nulvækst og tusindvis af færre offentligt ansatte det er en finanslov der både styrker velfærden og fundamentet for fremgang og jobskabelse i danske virksomheder den er tilmed god for natur og miljø regeringen vil bringe danmark igennem krisen på en måde

uden at vi fra centralt hold skal bestemme præcis hvornår på døgnet

eller ti minutter langt vi fremrykker skattelettelser til enlige forsørgere og gør det mere attraktivt for kontanthjælpsmodtagere at tage et deltidsjob der er til gengæld ingen bonus til dem der lever i sus og dus på første klasse vi sætter ind mod de virksomheder der udbyder arbejde på dumpingvilkår og dermed presser lønnen i danmark for os er fyrre kroner i timen ikke nogen ordentlig løn regeringen er i arbejdstøjet og indsatsen skaber resultater vi oplever et stemningsskifte i dansk økonomi troen på fremtiden stiger boligmarkedet er mere stabilt og hvor venstre nonchalant nægtede at forholde sig til regeringens bedrifter og hvor man tidligere hovent kaldte to tusind og tretten for to

begynder vi nu at kunne se stemningsskiftet også i de hårde tal flere er i arbejde væksttallene for to tusind og tretten er lige blevet opjusteret måske er det fordi herre luksus løkke rasmussen har rejst rundt i de højere luftlag at venstre ikke har opdaget det men regeringen har bragt danmark på rette kurs med finansloven for to tusind og fjorten lykkes det at forbedre forholdene for de ældre

en finanslov på første klasse der vil ikke blive skålet i champagne og spist kaviar på plejehjemmene selv om ældreplejen får en milliard kroner ekstra og selv om skattelettelsen til de enlige mødre og fædre giver dem mere luft i budgettet

får de nok ikke råd til at køre børnene i børnehave i limousine eller købe sko i lars løkke rasmussen klassen men måske bedre råd til et par gode vinterstøvler til ungerne sådan er vilkårene efter fem år med økonomisk krise i både danmark og udlandet

stolte af at kunne lave skridtvise forbedringer af velfærden uden at sætte danmarks økonomiske troværdighed over styr der er ikke noget går den så går

tiden er til realistiske økonomiske planer

krav man også burde kunne stille til oppositionen venstre har nu i mere end en år arbejdet for nulvækst i det offentlige forbrug men uden at ville fortælle ærligt og redeligt om konsekvenserne for sandheden er jo at nulvækst sammenlignet med regeringens politik vil reducere det offentlige forbrug med to og tyve milliard kroner og betyde treogtredivetusind færre offentligt ansatte i to tusind og tyve først da samtlige økonomer og kommentatorer og kollegaerne fra de andre borgerlige partier havde sagt det indlysende

måtte herre lars løkke rasmussen krybe til korset og indrømme at det er

lars løkke rasmussens nærighed med sandheden betyder at den altid skal trækkes ud af ham

om konsekvenserne af venstres politik vi ved for eksempel stadig væk ikke om det bliver politibetjente sygeplejersker på hospitalerne pædagoger i børnenes vuggestuer eller sosu assistenter på plejehjemmene der skal være færre af hvis venstre indfører sit

ikke sige det og tænker måske igen at går den

men vi ved ikke hvem der skal have dem det holdes også skjult venstre skaber utryghed når de på den måde hemmeligholder deres politik både økonomisk utryghed og politisk utryghed hvad skal den nyuddannede sygeplejerske tænke hvis hun lige har fået et godt job og egentlig kunne købe et hus hvad nu hvis venstre vinder næste valg

og købe det hus selvfølgelig skaber det bekymringer blandt offentligt ansatte at venstre taler om at der skal være tusinder færre af dem og det skaber politisk usikkerhed når venstre ikke fortæller ærligt om sin politik

hvad skal han så tro stemmer han på sin egen fyreseddel hvis han stemmer på dem til næste valg den slags får også folk til at holde igen med privatforbruget hvilket en af de ting der jo tynger dansk økonomi

for nulvækst med dansk folkeparti er det en anden sag i foldere der deles ud på markeder landet over fortæller de gerne om rigtig mange forslag på ældreområdet

der står bare ikke noget om hvem der skal betale

dahl har tidligere sammenlignet dansk folkepartis politik med en ønskeseddel til juleaften og jeg har egentlig partiet mistænkt for at man i dansk folkeparti laver politik på samme måde som når ungerne vil skrive til julemanden og sætter sig til

sætter kristian thulesen dahl i stedet gule sedler men alt er med intet er valgt fra og ingen tænker på hvem der mon skal betale

finansierer sin politik altså hvordan man finder penge til de ting man foreslår det synes jeg var meget meget rigtigt sagt og jeg synes det også burde gælde for dansk folkeparti selv når nu

med så vise ord

dahl jo medgive at partiet end ikke havde regnet på sine egne forslag til fru karin gaardsted som tillod sig at spørge hvad det egentlig ville koste at gøre al offentlig transport gratis for alle ældre

altså dansk folkeparti har ikke engang regnet på det de selv foreslår og deler ud på markeder år efter år rundtomkring i landet i stedet peger de så på herre lars løkke rasmussen som statsminister og dermed på venstres nulvækstpolitik i virkelighedens verden bliver en stemme på dansk folkeparti en stemme på nulvækst på herre lars løkke

joachim b olsen og kollegaerne i liberal alliance det eneste ønske i den økonomiske politik som dansk folkeparti ville få opfyldt hvis magten skifter er vel at få lov til at udfylde smørrebrødssedlen før finanslovsforhandlingerne og måske så få en grænsebom

med økonomisk politik at gøre nu var der ellers mulighed for i år at være med til at realisere

noget af det som dansk folkeparti taler så meget om men man har mere travlt med at uddele fantasifulde ønskelister på de ældres vegne

stemme for en aftale der giver konkrete forbedringer for dem her og nu

blandt mine politiske ønsker for den kommende tid er det ganske beskedne at dansk folkeparti svarer på hvordan deres mange ønsker skal finansieres så vi kan debattere det og få en ordentlig

venstre snart svarer på hvordan deres nulvækstplan skal sammen bare debatten og talen før viste jo igen at det ikke en voldsom klarhed man kan få over venstres økonomiske politik hvorfor må vi ikke se den plan hvorfor skal sandheden hives ud af jer så svarene på de simple spørgsmål vi stiller kan komme frem kan forbedringerne på finansloven for de ældre fastholdes kan man følge med udgifterne i den offentlige sektor når der bliver flere ældre og flere skal have sygehusbehandling og vi stiller højere krav til den bliver der råd til at patienterne kan få de bedste behandlingsmetoder hvilke offentligt ansatte er det der skal være færre af og hvem skal have skattelettelserne

på banen med et ærligt og konkret svar i stedet for som sædvanlig at kritisere mig for have sagt for meget om venstres politik

at jeg er sikker på

peter christensen om lidt vil hæfte sig meget ved antallet af gange jeg har omtalt venstre

oplyse at tallet i år er nittende med det overstået kan vi forhåbentlig komme hurtigere til en reel debat om hvad den økonomiske

jo konstatere at de ting der bliver foreslået ikke rigtig hænger sammen i omgangen med midlerne og når det handler om at det man foreslår egentlig stemmer selv om man fjernede alt andet end hvad der havde med afrika at gøre inklusive

omkring ulandsbistanden der mangler stadig væk at skulle skæres ned andre steder det var bare endnu et eksempel på den uklarhed der er omkring venstres politik vi kan ikke få lov at se hvad det er venstre egentlig mener hvordan deres politik hænger sammen så vi kan få en ordentlig og redelig diskussion

at gøre med at de ikke har haft den bristede boligboble og den uansvarlige finanspolitik

hvis man kigger på de seneste tal kommer

for eksempel er skatten på arbejde jo også lavere for en almindelig lavindkomstfamilie i danmark end

hvad det er venstre egentlig mener i den økonomiske politik det får vi

svar på og vi kan ikke få lov til at få at vide hvordan det så egentlig hænger sammen

nemlig en forskel på hvad den offentlige vækst skal være hvis det står

er så milevidt fra hinanden er det firs milliard

man kan gøre tingene smartere man kan have bedre ledelse bruge mere it andre forskellige måder hvorpå man kan bruge pengene endnu bedre i den offentlige sektor og få gevinster for hvad der svarer til tolv milliard kroner for os er det bare ikke nødvendigt for at det hænger sammen i den økonomiske politik det vil være gevinster oven i den vækst i den offentlige sektor vi har råd til fordi vi har reformeret truffet de beslutninger vi har for venstre er det jo en forudsætning for at

og de kan ikke svare vil ikke svare på hvordan

meget grundige overvejelser hvor meget er det der skal findes i kommunerne

skal findes i staten og hvor meget er skal findes i regionerne de tre ting må man da have gjort sig nogle overvejelser om hvad er det der skal gøres anderledes er det kun ledelse der giver tolv milliard

noget flyvske tanker man gør sig i regeringen så bliver man nervøs men man har vel gjort sig nogle overvejelser om

dem der ikke får førtidspension og heller ikke får anden form for ydelse

de unge mennesker der mister deres

kan betale deres husleje det er en social katastrofe der er under udvikling

om den sociale katastrofe der er under fuld

og har nu gjort det over en længere periode og sat et arbejde i gang med

og ville give nogle meget voldsomme konsekvenser derfor har vi truffet den beslutning med enhedslistens

så ellers er gennemført for eksempel af

bedre hjælper de mennesker det handler om til

at komme videre og igen komme i arbejde til at få uddannelse til at blive hjulpet med alle de problemer man

prøver vi jo at gå til de her opgaver på en meget mere

økonomiske debat op i at socialdemokraterne skælder ud på venstre hvorfor er det egentlig sådan

det synes som om

rent politisk at man bliver nødt til at diskutere fnidder

til at være en stor principiel diskussion her ved tredjebehandlingen af finansloven er det ikke lidt

vanskeligt når man spiller med blind makker når man selv kan fremsætte forslag til

frem af regeringens politik

at få venstre til at være med til at spille bold og lægge ærligt frem hvad

er på dagsordenen jeg diskuterer det jo meget gerne med herre ole birk olesen

vi både får råd til nogle velfærdsforbedringer holder hånden under beskæftigelsen så færre bliver arbejdsløse og hjælper virksomheder til at kunne klare sig bedre

man så har råd til når man fører en økonomisk politik som vores hvor der ikke

at følge med i den udvikling

er meget store forskelle i offentlige vækstprocenter der er tale om men

treogtredivetusind offentligt ansatte og et helt andet syn på hvordan vi skal drive konkurrenceevne og samfund og det synes jeg er en god diskussion at få men vi kan ikke få nogen

der er behov for at de konservative læser lidt nærmere på hvad det

står i økonomisk redegørelse om sverige

er at danmark har været langsommere til at komme tilbage

fordi man i sverige ikke har haft den oppustede boligboble som venstre og konservative var ansvarlige for

fordi man i sverige ikke førte samme uansvarlige finanspolitik i nullerne som venstre og konservative gjorde det er det der er den primære forklaring hvad angår skat på arbejde

en anden udvikling i privatforbruget i sverige end der er i danmark de har lavet en del reformer

sverige helt umiddelbart haft en fordel af at kunne så at sige devaluere fordi de har en flydende valuta jeg mener ikke vi har noget at skamme os over og det der er vores problem stammer tilbage fra

det er nogle bestemte skemaer der skal

en del af det arbejde handler så også om overimplementering

gør tingene unødig bureaukratiske for kommuner regioner og andre det er også en af grundene til at vi valgte den løsning til ældreområdet som vi gjorde og som jeg er glad for at venstre er

igennem det hele der handler om at fremtidssikre grundlaget for at have et godt og solidarisk velfærdssamfund og det er vi stolte af at

ser vi på nogle punkter nogle fælles ting med med venstre hvor vi har kunnet finde nogle afgifter

den samme idé om konkurrenceevnen det alene handler om at sænke skatterne

og presse lønnen måske helt ned til fyrre kroner i timen

på hvordan man på en bred måde med uddannelse infrastruktur

skaber en bedre konkurrenceevne men det kan være at venstre

det her års finanslov udvikling af forskellige nye teknologiske muligheder der også kan blive til forretning

fordi man åbenbart vil holde hånden over nogle olieselskaber men også det at få en massivt bedre infrastruktur er

at man går ind for ligestilling problemet er bare at ægtefæller kan bruge hinandens fradrag

to mennesker der bor sammen

omkring femtentusind kroner efter skat om året og det er dog alligevel noget ikke mindst i en familie hvor økonomien i forvejen er meget stram der er med andre ord ikke tale om ligestilling

tværtimod er det altså sådan at par der lever sammen uden at være gift økonomisk set stilles ret meget ringere

mener socialdemokraterne at det er rimeligt at mennesker der lever sammen

papirløst eller hvad sådan noget hedder skal stilles dårligere økonomisk end mennesker der lever

mange der vælger ikke at blive gift men alligevel har den forpligtelse på

der er grund til at understrege at

komme under hvad der svarer til to gange

det er der men niveauet er altså sådan at man vil kunne komme under hvad der svarer til to gange kontanthjælp

at par der lever sammen uden at være gift

sit personfradrag til en anden anden så

alle tilfældene holder jeg synes i bund og grund

hvor vi synes vi giver en bedre hjælp til dem der er

sådan er det også når vi skal høre på den her sang om den økonomisk uansvarlige politik i nullerne

så kunne vi ikke bare for en gangs skyld få lidt ærlighed fra den socialdemokratiske ordfører i forhold til det budskabet var i nullerne fra

det var jo brug flere penge brug flere penge

at man er åh så ansvarlig det er simpelt hen ikke til

niveau dengang også i finanspolitikken jeg vil godt sige

når tiderne igen bliver meget gode

gerne sige det jeg kunne bare savne at venstre havde samme tilgang og ville erkende at man i virkeligheden førte en dybt uansvarlig finanspolitik at man opbyggede en kæmpe stor boligboble der da den brast blev ved med at have alvorlige konsekvenser for dansk økonomi at dansk økonomi ikke var et sted hvor man var i en god gænge da vi tog over men vi har måttet lave serier af reformer og styr på tingene fordi der ikke var

igen begyndt at få arbejdspladser i stedet for at miste dem som mens herre lars løkke rasmussen var statsminister

gør at både virksomheder og borgere får lavere skat og der er flere ting i vente

vi stiller ikke nye skattelettelser i udsigt

hele konceptet med skattereformen vi selv har lagt frem er men der skal

er råd til velfærd det er noget venstre er mindre bekymrede for

jeg meget gerne med den måbende venstreordfører

jo altså ikke noget nyt at det bliver foreslået at forhøje beskæftigelsesfradraget

gå tilbage og tjekke fuldstændig men tingene skal hænge sammen og vi har villet have råd til på forskellige punkter at lægge nogle omkostninger give almindelige mennesker noget mere ud af deres arbejdsindsats

er økonomi til det velfærdssamfund som vi synes er rigtigt det er opbygget i mange tilfælde imod

det vores mission er i år blev det så til at vi for eksempel kan bruge en milliard kroner mere på

den form for velfærdsmæssige fremskridt også andre for sundhed og andre ting som

hænge sammen det er ikke nyt at vi har foreslået forskellige velfærdsforbedringer det er ikke nyt at vi har villet forhøje for eksempel beskæftigelsesfradraget

en tur med gamle oplæg og opfrisker gamle minder med herre mads rørvig bagefter hvis

indeholder

der er ikke nye skattelettelser i den her finanslov men en fremrykning af nogle vi i forvejen var enige om det er vel hvad venstre må kalde en fin lille fremrykning af en fin lille plan det

vi vil også gerne kunne gøre det fremover i årene der kommer

selv om der bliver flere ældre og flere skal behandles på sygehusene og have

og det ville være så befriende hvis venstre en dag ville fortælle hvad

venstre stemmer alligevel for det det synes vi da er glimrende og når vi har foreslået lavere skat på arbejde især almindelige menneskers lønindkomst er det fordi vi synes det

jo en regering der har lempet udlændingepolitikken med det resultat at antallet af familiesammenføringer er steget

og antallet af asylansøgere er blevet fordoblet

gider diskutere men det er jo klart at når man kun kan

hvis man skal afholde mange udgifter til udlændinge for eksempel de langt flere asylansøgere der kommer under den her regering

deler herre jesper petersen den interesse for at finde ud af de faktiske omkostninger ved den udlændingepolitik som regeringen

folk der har en

dansk folkepartis nye linje i hele det her

et spørgsmål som er vurderet på baggrund af en politisk betragtning hvad omkostninger angår

men hvor en grundig gennemgang af området har vist at man kan gøre det for færre penge

milliard kroner om året i udgifter

godt tænke mig at høre herre jesper petersens begrundelse

at kigge på de udgifter der er

og den udgift bliver jo større i og med at regeringen har lempet på udlændingepolitikken

der er nogle omkostninger håndterer vi jo dem

se at vi har råd til dem samtidig med at vi forbedrer velfærden på en række punkter

folk i arbejde som vi gør med den

akut problem men det er måske en del af dansk folkepartis sådan mere valgmæssige profilering at man meget gerne vil have pustet et eller

regeringens politik er prøv at høre det står i finansloven det står i alt det vi lægger frem vi fremtidssikrer velfærdssamfundet vi laver konkrete forbedringer vi

kommer i arbejde vi har et bredt syn på konkurrenceevne forbedre den hele tiden dem der ikke vil svare på tingene herom

fru jane heitmanns parti det er da fra fru jane heitmann vi må bede om snart at få nogle klare svar på

nulvækst ud på hvor er det der kan undværes treogtredivetusind offentligt ansatte

der kommer ingen svar vi har efterlyst det i over et år venstre har selv måttet

indrømmer man at det fører til færre offentligt ansatte men man kan ikke komme dybere ned i forklaringerne

om den økonomiske politik der bare ikke rigtig bringer os videre og det er fordi venstre ikke svarer jeg vil ligesom lave spejlet og sende spørgsmålet den anden vej

jane heitmann at bruge et halvt minut hvis man kan sige noget i et helt halvt minut om

at overskud på betalingsbalancen og på de offentlige finanser

hvor vi havde nøglerne til statsministeriet

så både vi her i salen og danskerne derude kan blive en lille smule klogere på

konkurrenceevnen på flere måder

er egentlig mindre interesseret i at finde ud af hvad venstre

gerne vil og det har vi nu haft en debat om her

forud for det og debat med herre peter christensen og danmark er ikke blevet klogere på hvad det er venstre egentlig vil jeg forstår ikke hvad det er i skjuler og

det var rigtig interessant og derfor gik dansk folkeparti jo ind til de her forhandlinger der skulle være omkring finansloven med et åbent sind og vi

muligheder i det desværre oplevede vi også ret hurtigt at det var et produkt der var blevet voldsomt oversolgt det er desværre ikke første gang vi

det der så skete var jo at

og der havde vi jo set at venstre som

var gået ud igen vi var dog trods alt til forhandlingerne i noget længere tid og vi kunne også se på finansministeren da han kom ud efterfølgende og stod foran kameraerne at han var noget forvirret over at dansk folkeparti ikke havde haft ultimative krav med hvorfor havde vi så ikke det det var faktisk fordi vi gerne ville have været med

dansk folkeparti desværre ikke er en del af det

der er nogle meget positive ting som er kommet med der er kommet det med omkring at

beskæftigelsesfradraget er steget det synes vi er virkelig positivt vi synes det er positivt at det nu faktisk kan

en anden ting som vi synes er utrolig interessant er det omkring en naturfond hvorfor fremhæver vi lige det fordi vi synes at en naturfond måske kan være det der kan være med til at skabe noget vækst i vores landbrugssektor vi mener faktisk at en naturfond kan være med til

en harmoni mellem natur vækst og miljø ude i vores provinser hvor vi har landbruget derfor synes vi også at en naturfond er utrolig interessant omkring det oversolgte må vi sige

kun de her knap fem hundrede million

i forhold til sundhedsområdet og ikke en

nu skulle ske noget på politiområdet også var noget oversolgt da det er halvtreds million kroner om året og når vi har set de udfordringer der er i politiet

et markant løft netop på retsområdet

social dumping var dansk folkeparti utrolig glade for

fået et afsnit for sig selv vi troede også at det var noget regeringen virkelig brændte for

kigge på social dumping tale om social dumping men hvad er det så vi står med her i

redskab til at kæmpe imod social dumping det er det bestemt ikke det vi kan se

til social dumping

dansk folkeparti men

lidt med den anden hånd det vil sige at der reelt ikke er nye penge til social dumping og når man taler om social dumping

vi er utrolig kede af at den her regering og for den sags skyld også venstre og konservative ikke fik det her med i den her finanslovsaftale det er jo sådan når de her mennesker kommer op og arbejder i danmark kigger de jo ikke meget på deres faktiske timeløn de kigger på rådighedsbeløbet ligesom alle andre mennesker gør og derfor kan en timeløn på fem og fyrre kroner være attraktiv hvis man samtidig får adgang til børnecheck su for sine børn og andre velfærdsydelser vi havde virkelig håbet på at regeringen mente noget med at man ville

af de store problemer vi står over for særlig med de kæmpe store anlægsinvesteringer vi skal i gang med lige om lidt dér blev dansk folkeparti igen skuffet omkring sundhed

ikke at være der er dog kommet noget løft også på nogle meget positive områder

på genoptræningsområdet det fylder intet intet i finansloven

af om året til det specialiserede område men det er nu ikke

ikke er gode nok der havde vi håbet på at man i den her finanslov

sat nogle midler af så vi kunne have understøttet det gode arbejde som der har været men som vi desværre kan se mange steder er faldet fra hinanden fordi kommunerne har hjemtaget de her

kommunerne er meget fri derfor har man desværre set at det også

som har bidraget til de økonomiske udfordringer som kommunerne har haft derfor hilste vi vi meget velkommen at der nu kom en milliard kroner til det område og håbede også på at de skulle være øremærkede

er endt med er jo også at man har sagt at den her milliard skal gå til ældreområdet

en reel øremærkning det man kan se er at om to år vil forligspartierne

så lave en status ikke en evaluering men en status over hvordan det er gået med den her ældremilliard hvis dansk folkeparti havde været med

en evaluering og vi ville sikre os at den her milliard der kommer en gang om året var gået til ældreområdet vi tvivler på at den her milliard nu er øremærket til ældreområdet

kunne heller ikke der få nogen tydelige svar på om det her betyder at ældreområdet nu får en øget ramme på en milliard

skal udmøntes i forhold til de ældre det vi også havde håbet på var at der var kommet en pulje til landdistrikterne og øerne det havde vi i hvert fald forlangt hvis vi skulle

et lille beskedent beløb på to hundrede million kroner til at kigge på hvordan vi

hvorfor betyder det så meget for dansk folkeparti og hvorfor betyder det ingenting for regeringen den her regering har centraliseret om nogen i forhold til de statslige arbejdspladser

i vores landdistrikter selv jordbrugskommissionerne som har med landbrugsjord at gøre

regeringen kan simpelt hen ikke være sin politik bekendt når man kigger på den måde man centraliserer de offentlige opgaver på i hovedstaden københavn man burde have sat en pulje af til at kigge på hvordan man kan støtte op om de initiativer

i vores landdistrikter man burde have sat en pulje af til at hjælpe de kommuner som er så heldige at have nogle smukke øer i deres kommune men så uheldige

skal være beboede det burde man have gjort

hvor man har fjernet den ene statslige arbejdsplads efter den anden fra vores yderområder

vi også har spurgt ind til

til den ældremilliard som nu skal udmøntes og det er måske derfor finansministeren ikke kan være så klar i mælet og sige

det er jo de tolv milliard kr som man nu vil finde frem til

og tyve kommer nærmest aldrig til at ske vi har talt om det så længe og alting skal ske engang

og tyve for det er om lang tid men nu står vi

en finanslov der er for to tusind og fjorten nu begynder

er om seks år og tolv milliard kroner over seks år

der skal rationaliseres for tro mig det gør man ikke uden at det bliver opdaget finansministeren

man ikke vil øremærke den ene milliard til ældreområdet

have lov til når nu moderniseringsstyrelsen kommer

når man har lavet de her ansøgninger om at få lov til at bruge dem på ældreområdet

det vi ser her at man giver lidt med den ene hånd og så tager man det

den her ældrepolitiske folder som vi har

tid til at regne på de ting de ikke havde haft tid til at regne på

herre rené christensen hvad er det egentlig

i dansk folkepartis

vi første gang lancerede at vi ville lave en ældrecheck

som regeringen også er rigtig glad for og derfor vil

man vil gøre og fortælle vælgerne

det som dansk folkeparti blandt andet bruger sine brochurer på når vi så laver politik her i folketinget når det virkelig gælder

jo at vi sender vores forslag over

bare rigtig glade for at det er lykkedes os at få det på dagsordenen og nu

vi vil faktisk meget gerne have en retning hen imod at det bliver billigere at køre med bus og tog særlig for de ældre som kan have svært ved

ordførerens tidligere parti gik meget ind for og der skriver vi så

vores materiale at det faktisk er det vi arbejder for

sådan i omegnen af ni milliard kroner

jo findes et eller andet sted

til at imødekomme nogle af de gode ting der står i vores programmer

allerede godt på vej det vi så gerne ville have var egentlig at man så var sikker på

at det så gik til ældreområdet vi lægger ikke skjul på at dansk folkeparti

bruge nogle penge på at vi har en værdig ældrepleje ude i vores kommuner det vil vi faktisk gerne

det glæder mig at på tværs af alle partier i regeringen har man brugt meget tid på at

har en kriminalrate for somaliere som er voldsomt høj i forhold til når vi kigger på andre befolkningsgrupper så kan vi da se at

steder hvor vi bruger nogle penge bruger rigtig mange penge det vil vi da gerne have normaliseret

hvorfor bliver vi ved med at øge den udfordring

set gerne bruge pengene på en anden måde så det var et af områderne

sige at et arbejdsprogram er det samme som

dansk folkeparti

det er faktisk den vi skal administrere efter i hele to tusind og fjorten og vi ser at der ingenting er om genoptræning de forældre der står derude

faldet hesten dem der står derude med deres børn

med deres børn som bliver sendt på plejehjem i stedet for at få en specialiseret genoptræning jeg tror faktisk ikke at de synes det er særlig morsomt

er nogle herinde der synes det er rigtig skægt at tale om en folder som dansk

gerne drille lidt med men finansloven er jo faktisk en meget meget vigtig lov

hvordan vi skal styre det her samfund så kunne vi ikke få nogle spørgsmål

på ældreområdet blandt andet på transportområdet

gratis for de ældre og det vil vi gerne arbejde frem imod og der har jeg da været glad for at høre at flere partier også har

at offentlig transport skal være billigere der sker godt nok

det her er jo nogle politiske ønsker man arbejder frem imod det vi så har lavet i forhold til finansloven

vi har fremsendt vores ændringsforslag nu hvor vi ikke

den økonomi der er til stede og der siger jeg bare

og gør citat slut dansk folkeparti fremlægger jo selv forslag til finanslov hvert eneste år og

det må være meget rimeligt at vide

have finansiering på plads til alle de ting

fem ti eller tyve år jeg synes det er et meget relevant spørgsmål ordføreren står og kalder det en mærkelig debat jeg synes det er en meget relevant

dansk folkeparti får

til hvordan det skulle gå med offentlig transport

folkeparti der gerne vil være med til at presse på den

i særdeleshed også for de ældre hvis det er den del af

synes ikke vi skal blive ved med at bokse rundt i det her herre rené christensens position er vist nogenlunde klar

stille det spørgsmål til herre rené christensen om han har samme opfattelse som venstre har nemlig at når man forringer kontanthjælpen og skaber tusindvis af fattige børn i danmark så er det en nødvendig omkostning for at skabe en solid økonomi altså mener herre rené christensen ligesom venstre

hvor man skaber flere fattige børn fordi det er måden at skabe en solid økonomi på eller er det sådan at herre rené christensen og dansk folkeparti faktisk har et bud på hvordan man skal løse de problemer som tusindvis af familier kommer til at stå i i de kommende år når de ikke længere

er utrolig vigtigt at jobcentre og kommuner har meget fokus på at vi skal have opkvalificeret den her befolkningsgruppe som faktisk står uden for arbejdsmarkedet nu

de kan blive parate til at blive en del af det opsving som vi håber kommer

til det oplæg der kom fra en rød regering til hvordan det her skulle se ud blev vi skræmt fra vid og sans og derfor gik vi altså ind i det her med fuldstændig åbne øjne og sagde hvordan kan vi få flyttet det her

det lykkedes vi ikke hundrede procent med men vi lykkedes faktisk med at få flyttet i en positiv retning

mulighed for at hjælpe de her familier men ordføreren har fuldstændig ret i at den her kontanthjælpsreform er en

sagen er jo den at når man kigger på den og ser alle de her mange løfter der er

at få plads til alle løfterne men hvor er det henne

er ikke noget vi vil gøre det er noget vi håber på at vi engang i fremtiden

i den her folder fremgår det

med den her folder som jeg kan forstå et samlet folketing har læst og det takker vi meget for

på dagsordenen der bliver faktisk afsat en milliard

det takker dansk folkeparti for

var øremærket til ældreområdet

regeringspartierne så ikke blive helt enige om at den her ene milliard skulle være øremærket til ældreområdet det havde vi gerne set men vi er rigtig glade for

igennem en lang periode siden vi kom i folketinget har arbejdet på at få tingene til at fungere ude i kommunerne også på ældreområdet og det er vi faktisk lykkedes med og vi er rigtig glade for

vi nu kan se at det er en af de markante ting

gennemført en reform der har gjort det meget vanskeligere for dem der er kommet i arbejde at genoptjene retten til at få dagpenge hvis de igen bliver arbejdsløse hvordan har dansk folkeparti det med det i dag hvor vi har set at tredivetusind

at i hver eneste måned i det kommende år

halvtredstusind mennesker der har mistet deres ret til dagpenge som arbejdsløse

som er kommet på kanten i forhold til at deres dagpengeperiode udløber derfor har vi jo også

når vi kommer på den anden side af krisen mener vi faktisk stadig væk

borgere som står uden beskæftigelse i den periode de er på dagpenge

tanke om at man skal have noget der hedder borgerløn og så skal man egentlig kunne være uden for arbejdsmarkedet lang periode det ønsker dansk folkeparti faktisk ikke vi ønsker

det er også det der er en værdig tilværelse

tidsperspektiv på hvornår man så forventer at kunne gennemføre de ting fair nok så

at få hævet ældrechecken hvilken af de her to visioner som dansk

ordfører kalder det vil man gennemføre først

det er ganske forfærdeligt at ældre medborgere kan få lov til at sige til

en rød regering ikke går ind for en værdig ældrepleje og der vil jeg bare sige det gør dansk folkeparti og vi gør det fuldstændig åbent og det tør vi også godt fortælle vælgerne at vi gør og det prioriterer vi højt

de konkrete forslag som ikke er visioner og måske er et arbejdsprogram som står i folderen

modregningen i folkepension og efterløn

udbetalinger fra egen pension det koster ifølge

sparer op vi betaler hvermand sit

man nu er gået hen og blevet ældre at man har haft et liv

er for en politisk vej dansk folkeparti vil gå

det er det vi viser her og vi mener hvert et ord der står i vores pjecer så er det da rigtigt at der er noget i de pjecer hvor man kan sige at det her har lange udsigter ja det har det men vi skriver

en grænsekontrol det kan man jo også se

virkelig vi har behov for en grænsekontrol vi skriver også at vi ønsker noget mere politi og det mener vi faktisk og det kan vi også

at vi ønsker at mindske indvandringen

det har også lange udsigter men vi skriver det alligevel og vi mener

en finanslovsaftale hvor der var rigtige penge på bordet hvor der var rigtig politik

tingene hang sammen så jeg synes

og som dfs ordfører siger det er bare visioner vi mener det ikke rigtigt men når chancen er der

ikke kunnet få nogen fra regeringspartierne

sige at det var det pengene var til nu kom det endelig

takker ordføreren for at vi endelig fik

formodentlig det håber jeg i hvert fald

rent lovgivningsmæssigt nemlig at de her mennesker går fra

behov for det mere siger lovgivningen er

hvis hvis man får normaliseret det

på alle mulige og umulige spørgsmål man kunne nemt spare

og sådan kunne jeg faktisk blive ved med at komme

mindre og større beløb til hvordan man kan finansiere nogle af de her ting

at man kan have en personlig hygiejne man føler sig godt tilpas med

finansloven og som en rød regering ikke kunne honorere for det ville man ikke man ville da ikke give de ældre krav på to bad om ugen selvfølgelig skal de ældre ikke have krav på det sagde regeringen

at man kunne få en garanti for at man også kunne have

sagde dansk folkepartis formand at den var usympatisk det var en usympatisk spareøvelse ikke desto mindre har dansk folkeparti stemt for reformen betyder det at det nu pludselig er sympatisk at tusindvis af unge mennesker fra første januar skal leve for ydelser der er under den officielle fattigdomsgrænse er det nu blevet sympatisk at en forsørger der lever sammen med en su modtager eller en anden uddannelsesparat mister fem tusind ni hundrede kroner og fremover skal leve for otte tusind kroner om måneden før skat er det sympatisk at øvrige forsørgere mister otte tusind to hundrede kroner om måneden og fremover skal leve for fem tusind syv hundrede før skat er det sympatisk at tusindvis af samlevende kontanthjælpsmodtagere stilles over for valget mellem at miste op til titusinde

lovformeligt gift men når man gør det

fradraget så skulle man nemlig sidestille ens og det gør man desværre ikke her det var en af de ting som vi i hvert fald kæmpede meget for

folk være man lod folk være på kontanthjælp og så kunne de egentlig passe sig selv det værste man kan gøre ved folk

set at være ligeglade med dem være ligeglad med hvad der sker med deres liv det man gør nu og her omkring uddannelse

hvad er det for nogle udfordringer du har som ung under tredive år som ikke er i beskæftigelse

en uddannelse så der er altså også ting i det her som vi synes er rigtig positivt i forhold til at vende den udvikling som nogle af de her mennesker står

når dansk folkeparti selv meldte ud at det var en usympatisk spareøvelse for alle de her ting lå jo i beskæftigelsesministerens oplæg ikke desto mindre har man stemt for det hvad er

at straffe folk økonomisk så en sidste lille ting hvis jeg må for formanden er det sympatisk at kontanthjælpsmodtagere kan blive sendt ud i såkaldte nyttejob for en timeløn på otte og tyve kr

nyttejob der vil være rigtig mange kontanthjælpsmodtagere som vil tage imod det her og sige tak fordi jeg bliver en del af fællesskabet tak fordi jeg også godt kan bidrage til min kommune selv om jeg ikke er på arbejdsmarkedet

jeg helt overbevist om at der er masser af kommuner der vil lave nyttejob som ikke er på syv og tredive timer

faktisk enig med ordføreren i at hvis vi oplever at der er rigtig mange kommuner der begynder at opfatte de her nyttejob som sådan en billig måde at få udført nogle opgaver på

men vi får intet at vide om hvor pengene skal komme fra og hvornår

for de ældre at der ingen som helst garanti er for at tingene bliver gennemført

ordfører i finansloven for næste år som er den vi diskuterer her i dag er der en milliard kroner ekstra til de ældre og til at forbedre ældreplejen hvorfor stemmer dansk folkeparti så ikke for finansloven og det lillebitte skridt og det helt konkrete beløb

også den socialdemokratiske finansordfører hvordan hvordan man vil finde de her tolv milliard

give et svar på hvordan vi lige finder de her tolv milliard

var det rigtig godt hvis man havde sat nogle fingeraftryk på her og

at når moderniseringsstyrelsen kommer ud til kommunerne med de her tolv milliard kroner eller nogle af de her tolv milliard kroner

man kan finde dem på og der ved ordføreren jo godt

er for nogle områder kommunerne kan finde noget på det er børneområdet

det andet er jo lovbundet og det er jo desværre det kommunerne har

jobcentrene på at få gjort de her borgere parate til at komme ud at tage kampen om de arbejdspladser som kommer om lidt

enhedslisten tror på at når alle de her store anlægsprojekter kommer i gang lige om lidt supersygehuse femernforbindelsen infrastrukturprojekter så kommer der arbejdspladser nu

altså vigtigt at man får lavet et stykke arbejde der gør at de her mennesker faktisk også er klar til at komme ud og konkurrere med billig østeuropæisk arbejdskraft jeg tror faktisk det er det vi skal snakke om i stedet for at fastholde folk

har ændret sig i år

handler ikke om risengrød eller rudolf eller røde huer

for i radikale venstre samarbejder vi med dem der vil indholdet er jeg også glad for finansloven har en stærk social profil et grønt fokus

økonomi samlet set

udvikler velfærdssamfundet og investerer i vækst og arbejdspladser med finanslovsaftalen har regeringen sikret en balanceret vækst i de offentlige udgifter fremadrettet

regeringen afsætter en milliard kroner årligt som kan omsættes i flere bade mere rengøring eller mere tid med de ældre midlerne skal anvendes til at

kommune det skal kommunerne og de ældre afgøre ikke os i folketinget

vi socialt udsatte de mest udsatte danskere vi styrker indsatsen for at hjælpe socialt udsatte børn og unge

og nedbringelse af tvang i psykiatrien til en indsats mod vold i familien og til bolighjælp til unge et initiativ som jeg er særlig glad

centeret vil styrke indsatsen mod kræft især hos børn

flere ressourcer til socialt udsatte det er jeg stolt af den grønne omstilling har også

klimaforandringerne er fortsat en af de største udfordringer verden står over for og vi tror på

grønne investeringer giver afkast og nye vækstmuligheder derfor investerer vi

naturbevarelse grøn omstilling og udvikling af grønne teknologier

en ny epoke når danskerne sammen helt eller delvis ejere af den danske natur

det

modtager af offentlige ydelser

vi får fremrykket skatteaftalen fra to tusind og tolv

arbejde får et større fradrag specielt de enlige forsørgere og kontanthjælpsmodtagerne

bidrager dermed også til et positivt løft i beskæftigelsen samtidig fremskynder regeringen afgiftslettelserne

fremrykningen vil forbedre virksomhedernes vilkår

for at skabe nye job

og regeringen selv ser det ud til

stemningsskifte i dansk økonomi

mere positivt på væksten

for danmark

to tusind og fjorten forventer vi en normalisering af økonomien med tiltagende vækst også på arbejdsmarkedet er der lidt mere positive toner beskæftigelsen er stigende ledigheden er lidt faldende recessionen ser ud til at være overstået i eu

regeringens finanslov for to tusind og fjorten bidrager så meget som muligt

sætter økonomien over styr det er jeg stolt af

næsten ti milliard kroner i velfærd og vækstinitiativer over de næste fire år

inden for en ansvarlig økonomisk ramme så det offentlige underskud nedbringes

eu henstillingen regeringens troværdige økonomiske politik har skabt

stabilitet om renten

men vi er ikke færdige med arbejdet

jo ikke færdige med at skabe resultater

ikke færdige med at reformere danmark vi går et forår i møde med væsentlige reformer indsatsen over for den ledige og hans behov er i fokus i den kommende beskæftigelsesreform og det har vi i radikale venstre store forventninger til en af de kommende udfordringer

til det vi laver produktivitetskommissionen vil i begyndelsen af foråret afslutte

et dygtigere danmark det er en reform der skal bidrage til at danmark

for det er jo en forudsætning for at vi fortsat kan have et godt velfærdssamfund

jeg er rigtig godt tilfreds med at regeringen tager ansvar og at vi samarbejder med dem

en økonomisk redegørelse for en lille uge siden og

interessante er jo at man går ind og kigger på sverige

at pege på at at en af de gode effekter der

op på vækstrater a la de svenske når man nu selv hele tiden refererer til dem er det ved

det er jo noget af det som økonomi og indenrigsministeren lægger op til

i den private sektor i danmark vi har jo

med fremrykningen aftalt en række skatte og afgiftslettelser

rigtig godt tilfreds med så jeg synes allerede at vi er inspireret af det svenske men

det er rigtig vigtigt for den her regering at vi ikke bruger penge

bruger penge som vi regner med at

kunne finde i effektiviseringer og modernisering før

til femten år haft en lavere økonomisk vækst end

sammenlignelige lande og prognoserne peger også på at

lavere økonomisk vækst end i de fleste andre sammenlignelige lande

er et problem og hvad mener det radikale venstre at der skal gøres ved det problem at danmark sammenlignet med andre lande

heldigvis også prognoser der nu tilsiger og det er jo godt det er fordi den politik vi fører virker ønsker jeg

værre prognoser end vi har i danmark fordi de ikke

rydde op og reformere som vi har gjort

af udviklingen af vores velfærdssamfund alene det er en balanceret tilgang som regeringen har til det her man kan ikke rive tæppet væk i den ene side for at få det til at gå hurtigere i den anden det er den balancerede tilgang som regeringen har til det og det har jeg

for vi har gennemført en række reformer vi stopper jo ikke med de reformer og jeg håber at herre mike legarth og hans parti og andre vil være med til at fortsætte med de reformer der forandrer danmark sådan

udvikle vores velfærd i fremtiden det gælder beskæftigelsesområdet og produktivitetsområdet hvor vi kan lære meget

sætter skattelettelser og afgiftslettelser og produktivitetsforbedringer og reformer ind i den samme kasse

synes jeg man må skille tingene ad jo vi skal reformere for vi skal blive mere produktive i danmark det er derfor regeringen har nedsat en produktivitetskommission vi gør noget ved sagerne vi handler på de udfordringer

ansatte medarbejdere

som produktivitetskommissionen kommer med

brug af ny teknologi brug af nye redskaber som gør at man kan gøre mange mange ting meget mere effektivt det er også et område hvor regeringen allerede har taget fat på en række områder men der er mere at gøre i de kommende år på de

afbureaukratisere eller tage ny teknologi i brug når det kan gøre det lettere give bedre service til borgerne og samtidig give mulighed for at udvikle velfærdssamfundet på andre områder ved netop

få nogle midler ud som geninvesteres i velfærd

gør sig på det kommunale

forskellen her er jo at regeringen

brugt tolv milliarder på noget andet regeringen har en målsætning om at modernisere den offentlige sektor for tolv milliarder for at geninvestere tolv milliarder i udviklingen af velfærd det er der en årrække til at implementere og det har jeg sådan set ret

lægger ikke skjul på at vi skal have færre ikke flere velfærdsrettigheder hun vil blandt andet have afskaffet de lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse

afskaffet pensionisters rabatter på busbilletter og pas så kommer der nogle spørgsmål

af arrogance at en person der selv har udnyttet sin ret til mange års selvvalgt gratis universitetsuddannelse ikke under en arbejdsløs retten til sølle seks uger

hvilke andre velfærdsrettigheder vil radikale venstre have afskaffet vil man for eksempel afskaffe eller begrænse retten til folkepension der jo

den er begrundet i en bestemt alder vil man afskaffe handicappedes ret til gratis hjælpemidler

sat nogle ting til debat såsom

i løbet foråret handler ikke om at fratage nogle nogle muligheder det handler om at folk skal have de rette muligheder hvad er det den enkelte har behov for for at komme tilbage på arbejdsmarkedet i stedet for at få stukket den samme standard ud det er

radikale venstre have afskaffet jeg synes det er rimeligt at vælgerne får besked

det er bekymrende at statsministeren og finansministeren ikke siger fra det er jo et generalangreb på alt hvad arbejderbevægelsen har stået for indtil nu

det som er interessant og det synes jeg egentlig burde være en dagsorden også for venstrefløjen

er der gør at ældre som har meget store opsparinger og store lønninger automatisk skal have rabat det synes jeg faktisk er en debat som vi burde kunne føre i danmark uden at skulle håne

derfor er jeg også rigtig glad for den vækstplan som vi har vedtaget blandt andet i samarbejde med fru louise schack elholms

om at der skal skabes flere private arbejdspladser i danmark jeg er også rigtig glad for at vi har rekordhøje offentlige investeringer for de er netop med til at skabe arbejdspladser her og nu hvor krisen har været hård ved danmark jeg er

set rigtig glad for begge dele så vi kommer til at blive ved

hele beskæftigelsesindsatsen som regeringen har nedsat

den produktivitetskommission som regeringen har nedsat af de indsatser

de to år den har

netop for at reformere danmark og udvikle velfærden det kommer vi til at levere på ligesom vi har leveret resultat på resultat på resultat af de ting

radikale venstre er et vil differentiere

enhedslisten til at bide på den skitse der lå havde det

foretrække set med radikale øjne og dermed de elementer

set gennemført eller er det den aftale man nu indgår

andre veje så var det jo fordi vi ikke kunne komme videre i de forhandlinger vi havde med enhedslisten

for den aftale der lå klar der ligesom jeg er glad for at vi fik en aftale med v og k jeg er endda rigtig stolt af at vi har brudt blokpolitikken for første gang i femten år at det

vise at der er parlamentarisme

andre ting i aftalen med enhedslisten

og sådan

i dansk politik

den danske politiske scene skifter han holdninger og standpunkter som vi andre skifter tøj

at man ville sige ja til mange røde og grønne initiativer der kom med undervejs i forhandlingerne at venstre skulle sige ja til en vækst i det offentlige forbrug til næste år

en finanslov som betyder flere og ikke færre offentligt ansatte til at styrke velfærden

til venstre men jeg hilser

enhedslisten sagde nej til regeringens tilbud

og nu kan vi sågar høre partiets chefstrateg

hvor der er tid omsorg og pleje

komme i bad og ole på fem og

om har brug for en hjælpende hånd skal der fortsat tages udgangspunkt i individuelle ønsker og behov

hvor mange bade om ugen hvor mange ture i naturen hvor mange kram eller hvor mange

til glæde for både borgere og ansatte det handler om medbestemmelse og tillid noget vi skal have mere af ikke mindre med finansloven for to tusind og fjorten sikrer vi en milliard kroner til forbedringer for de ældre

det er en forudsætning

fantasillioner til daglige bade gratis kollektiv transport og enestuer

men vi må bare konstatere at herre kristian thulesen dahl regnede i anders and penge eller br penge som vi hørte fra min kollega tidligere for vi

nu næste år med en milliard ekstra til de ældre

en venstredrejning og nu vil lægge stemmer

det er tydeligt at vi nu blandt andet kan styrke indsatsen for børn og unge i udsatte familier amalie hvis mor er på kontanthjælp og alkoholiker har betydeligt dårligere chancer for at få det liv hun drømmer

amalie selv ender som alkoholiker betydeligt højere

men vi skal gøre alt at skabe lige muligheder for alle

uligheden bliver nemlig skabt allerede inden pigerne bliver taget op i deres mors favn for første gang

glad for at vi med finansloven for to tusind og fjorten

to hundrede og firs million kroner over de næste år fordi vi skal sørge for at de forældre

er vores pligt som samfund og fordi det er torskedumt at

og forhindrer senere og dyrere løsninger hvis vi først griber ind når det for alvor er gået galt det er hele grundtanken

er endnu en i rækken

det betyder på helt almindeligt dansk at et menneske med en psykisk sygdom kan få en diagnose inden for en måned ligesom mennesker med

endelig følger vi op på nogle af de anbefalinger som psykiatriudvalget kom med

hurtigere hjælp til dem der bliver syge og større inddragelse af pårørende

på om en behandling lykkes eller ej

og det skal vi bruge meget mere

blandt andet fordi vi mener at det er uretfærdigt at bankdirektøren lever ti år længere end den ufaglærte håndværker der reparerer stormskaderne på hans hus

styrke indsatsen på kræftområdet og sikre mere forebyggelse blandt andet for at sikre færre genindlæggelser blandt nyfødte

styrke både alkoholbehandlingen og hjælpen til rygestop

med finansloven skaber vi også grønne forandringer den grønne omstilling af danmark er et kardinalpunkt

når det handler om grøn eksport

bedre til at genbruge vores affald og udnytte ressourcerne bedst muligt

med en naturfond bliver det fra næste år muligt at opkøbe landbrugsjord og bruge dem til naturarealer så bevarer vi et frodigt planteliv og et rigt dyreliv og får meget bedre vandmiljø

vi fra næste år udvindingen af nordsøolien

for forbedret og forenklet erhvervsuddannelserne flere unge skal vælge uddannelserne til

vi har brug for flere faglærte i fremtiden elektrikere tømrere og social og sundhedshjælpere

med røde og grønne forbedringer et flot resultat når man holder sig for øje at vi stadig kæmper med efterdønninger af krisen og har skullet samle regningen op efter de borgerliges politik i nullerne

med tak og et enkelt spørgsmål når nu venstre siger ja

flere offentligt ansatte er det så udtryk for en ny linje

en nysgerrighed jeg nok deler med mange

mens man vel og mærke selv flyver jorden rundt på første

som man havde været med til at sikre id kort på byggepladserne

til at sikre fradrag for fagforeningskontingent og så videre det nogle af de helt konkrete ting der ville have gjort det meget bedre danske lønmodtagere

vi har nogle udfordringer og på den her måde kan vi tage hånd om dem

jeg haft et fradrag for deres fagforeningskontingent

min kollega spørge denne gang lidt mere direkte til

var i den magtfulde position selv at kunne vælge havde man så foretrukket den finanslovsaftale der er indgået med os

hinanden tjenester herinde i det her folketing

så jeg tror bare at skal kvittere og sige at det

er aftale som kunne have været endnu mere fantastisk hvis venstre havde

jeg synes at

til enhedslisten eller den aftale som v og k lavede

regering hvilken af de to muligheder så sf helst

i to tusind og ti kom der et udspil fra s

frit fra leveren snigende brugerbetaling er en tikkende bombe under den fri og lige adgang til sundhed det sagde man dengang men

fjernet tilskuddet til tandrensning og

som fru jane heitmann kom med

som ikke har nogen problemer med deres tænder skal have tilskud til

når vi kan se at er en gruppe mennesker i det her land som har store og alvorlige problemer med deres tænder det er tit udsatte grupper så derfor vil vi gerne give dem en ekstra hånd og økonomisk

sådan i al fredsommelighed om ordføreren ikke kunne

at venstre gik så meget i brechen for at beskytte høreapparatproducenterne vi lavede systemet om

for indbringende i forhold til hvad ideen bag tilskuddet var da lavede vi det om og vi synes

der fremrykker de skatte og afgiftslettelser

for en god måneds tid siden

ordførers hukommelse skal jeg citere hvad sfs ordfører sagde

vil de ændre på det der er lagt frem i vækstplanen og fremrykke nogle af de skatte og

det vil ikke alene være virkningsløst at foretage sådan en fremrykning men også ændre i den balance mellem fornuftige rammer for virksomhederne og en stærk offentlig velfærd som er så afgørende og videre det fremsatte beslutningsforslag vil ændre i det og give en skæv balance og derfor kan sf ikke støtte det hvordan har sfs ordfører det så med at skulle støtte en finanslov som

en lille ubetydelig ting det var ikke bare sådan et eller andet lille

nu kan vi så forstå at når vi laver en aftale om

var det ikke så galt alligevel kan ordføreren ikke godt se at det

særlig sammenhængende og det er alene fordi sf ikke tør fremstille sig selv

trusler der er i forhold til social dumping havde været bedre at bruge pengene på end at fremrykke det et enkelt år

er det trods alt stadig væk i småtingsafdelingen for at få en finanslov

grøn teknologi vandteknologi hvor vi sælger

har en aldrende befolkning i japan

designere og ingeniører der er med til at lave

at der kom en finanslovsaftale med venstre skyldes en finansminister og dermed regering

ikke kunne finde ud af at levere varen eller er

at der var et støtteparti som stillede

skrevet ind i serviceloven men jeg tror

men som han gerne ville væk fra og så komme ind i det politiske maskinrum igen og derfor villig til at gå på kompromis med med nulvækst og nedskæringer og privatiseringer for at lave en finanslov som lå meget tæt på det

jeg giver ikke finansministeren skylden jeg synes at

at man ikke kunne nå længere med enhedslisten og

der sparer narkomaners liv vi stemmer imod en lang række forslag fra liberal alliance og dansk folkeparti

liberal alliances vedkommende at spare elleve milliard kroner på velfærden

milliard kroner på hjælpen til verdens fattigste der er enkelte forslag fra liberal alliance og dansk folkeparti vi godt kunne

finansloven generelt den indledende bemærkning at det ikke er den finanslov danmark har brug for

titusinder mister deres ret til dagpenge ved at man fratager dem deres sygedagpenge ved at folk ikke har fået deres såkaldte ressourceforløb der skulle erstatte muligheden for førtidspension og fra nytår

tusinder af unge arbejdsløse blive ramt af kontanthjælpsreformen i en grad så de mister muligheden for at betale

husvilde i kommunerne skæres der fortsat ned og derfor er det vores opfattelse at der er brug for at gøre meget mere for beskæftigelsen for klimaet og for velfærden

enhedslisten og regeringen forhandlede i mange uger men til sidst traf regeringen det valg

aftale med venstre i stedet for med enhedslisten

også kompromisforslag fra enhedslisten tilmed også et par enkelte forslag fra regeringen til sidst

de sidste forslag kom vi aldrig til forhandling om regeringen svarede ikke på vores

udspil afbrød i realiteten forhandlingerne med enhedslisten og lavede aftalen med venstre en aftale som de konservative senere tilsluttede sig vi er ærgerlige over

den debat om skyld der har været i offentligheden vil jeg sige

er der tale om politik regeringen traf et politisk valg endte med at vælge skattelettelser og mindre velfærd frem for en aftale med enhedslisten

der kunne give beskæftigelse og mere velfærd

politisk valg som alle meget enkelt kan tage stilling til man behøver ikke så mange falbelader for at kunne tage stilling til det den afgørende diskussion kom til at stå om velfærdsrettigheder fra starten havde vi gjort det klart at der skulle være en tydelig forbedring i velfærden ikke mindst på baggrund af de nedskæringer der er sket det kunne ske ved at øge antallet af ansatte inden for velfærden eller ved at lave lovfæstede rettigheder på velfærdsområdet regeringen afviste vores forslag om at genoprette mange af de stillinger der er blevet nedlagt i de sidste år inden for velfærden vi kom med forskellige forslag til rettigheder for dem der har brug for hjælp de blev også afvist og når diskussionen endte med retten til bad gik diskussionen ikke for eller imod bad men for eller imod rettigheder vi mener der er brug for at lave flere rettigheder til dem som har brug for

for eksempel på ældreområdet det er jo ikke nogen pligt til at gå i bad

men en rettighed som de ældre kunne henholde sig til over for en kommune

velfærdsrettighederne bliver et væsentligt tema

at den udvikling ikke bare domineres af djøf økonomer politikeres vilkårlige valg og regeringens økonomiske diktater

kan regne med når vi har brug for offentlig service vi har jo efterfølgende kunnet læse at det heller ikke for den den radikale regeringspartner var det et tilfældigt emne det var ikke tilfældigt for de radikale at forhandlingerne faldt på enhedslistens krav om rettigheder som fru margrethe vestager eller rettere sagt økonomi og indenrigsministeren har sagt så var det stort og principielt at det netop ikke skulle være en rettighed som de ældre fik universelle rettigheder som jo ellers er rygraden i vores velfærdssamfund

med til at indføre men nu undsiger man

skattekroner ikke skal bruges til at dumpe arbejdstageres rettigheder

til forskel mellem regeringen og enhedslisten også i det spørgsmål ligger der jo et politisk valg vil man med lov sikre at alle kommuner og regioner ligesom staten kræver at kontrakter og ordrer skal udføres på danske løn og arbejdsvilkår

man bruge mindre håndfaste midler som ikke nødvendigvis virker det igen et spørgsmål om rettigheder den her beskrivelse af forløbet er ikke et spørgsmål om skyld og placering af skyld

illustration af hvor regeringen traf nogle politiske valg som vi er uenige i på samme måde som regeringen traf det politiske valg at vi ikke kunne diskutere dagpengeområdet trods mange tusinde arbejdsløse der mister deres ret til dagpenge

i store sociale problemer vi beklager regeringens politiske valg af hensyn til de mange mennesker der ikke får den hjælp de har brug for selv om vi altså som sagt glæder os over og vil stemme for

ældreområdet flere penge til psykiatri og flere

har overlevet regeringens valg af venstre som partner og vi er da lidt tilfredse med at det lykkedes at sætte ældreområdet så højt på den politiske dagsordenen selv om hverken regeringen eller højrefløjen havde prioriteret det før forhandlingerne der var ting på bordet som i sidste ende blev fravalgt af regeringen det gælder den grønne investeringsfond der kunne have løftet den private beskæftigelse markant og sikret en bedre klimaindsats det gælder en styrket indsats mod social dumping det gælder i forhold til unge der trues af at blive hjemløse og det gælder genindførelse af fuldt skattefradrag for fagforeningskontingent disse emner der faldt bort vil vi til enhver tid gerne diskutere og gennemføre med regeringen

jo ikke nogen hindring for at tage de her ting og emner op igen vi håber at regeringen vil følge op på det der i denne omgang ikke blev til noget desværre vi har også en lang række andre temaer vi gerne vil

er der enormt mange sociale ulykker i gang og under udvikling jeg nævnte det i indledningen titusinder mister deres ret til dagpenge og mange af dem mister al forsørgelse

jeg tror mange af forligspartierne her i folketinget bliver forskrækket når de ser følgerne af den reform de har gennemført

unge der tvinges på gaden mange tusinde syge der mister deres dagpenge selv om de ikke er raske eller kommet i revalidering og der er tusinder der ikke får førtidspension men heller ikke har fået anden mulighed for stabil forsørgelse det er en social katastrofe der er under udvikling og vi håber at regeringen vil være med til at se på disse problemer der rammer enkeltpersoner der rammer familier

også er et stort og voksende samfundsproblem forløbet omkring finansloven var ikke opløftende men vi har i enhedslisten en

meget enkel måde at arbejde på en meget enkel tilgang til politik

prøver vi igen dagen efter sådan er det også med den her finanslov

sådan er det allerede i dag sådan er det i morgen finansloven vedtages i morgen efter planen vi kommer til at stemme imod den finanslov men regeringen og

nogle af de ting danmark har brug for

det er den stadig væk og derfor sluttede jeg også min ordførertale med at sige at hvis regeringen har lyst til for eksempel at indføre fuldt fradrag for fagforeningskontingent på mandag så stemmer vi for det

kommer de med et dårligt forslag på et andet område stemmer vi imod det

sidste år på dagpengeområdet hvor der dog kom en lille nødløsning igennem på trods af regeringen kan vi vist rolig sige

kom der en vis form for forsørgelse til dem der mistede deres

tilgang til det og det er det stadig væk

jeg ser særlig ydmyg ud og

sige til herre torsten schack pedersen

et valg for at få en ny statsminister vi arbejder for at få en ny politik og det er det vi prøver at presse regeringen til det har vi gjort i forhandlingerne her i efteråret og

det taktiske spil der følger i hælene på de bestræbelser deltager vi ikke i vi fastholder at det politiske indhold er det væsentligste

med de tilhørende ændringsforslag konstaterer vi at fokus fortsat ikke er på de udfordringer for danmark som vi i liberal alliance synes er de væsentligste vi ønsker at genskabe et danmark hvor det kan betale sig at arbejde og et danmark hvor det kan betale sig at investere i nye virksomheder og ny produktion vi ønsker at genskabe et danmark hvor der er frihed til at leve som man vil vi ønsker at genskabe et danmark hvor der er mulighed for at alle kan udfolde deres talenter og vi ønsker at fastholde et danmark hvor der er overskud til at tage sig af dem

det gør tværtimod de udfordringer vi står over for større danmark er udfordret af at folketinget bruger alt for mange penge det forhindrer at vi kan lette skattebyrden for arbejdende danskere

de virksomheder som danskerne arbejder hos eller som de ejer danmark har verdens største forbrug af penge i den offentlige sektor og for at finansiere det opkræver skiftende regeringer i danmark verdens højeste skatter hos lønmodtagere og virksomheder

det går ud over lysten til at arbejde og det går ud over lysten til at investere i nye virksomheder

ny produktion derfor rasler danmark ned ad velstandsranglisterne i verden for et halvt århundrede siden var vi blandt verdens fem rigeste lande i årtierne derefter fordoblede folketinget skattetrykket og resultatet er at vi at vi nu er røget ned på en fjortende plads på velstandsranglisten med retning endnu længere nedad de høje skatter går også ud over danskernes frihed til at leve deres liv som de helst vil det koster at leve og jo flere penge skatten tager desto mindre frihed er der piet hein skrev

for hver mønt til skattens sum knappes af det alburum livet i os har behov for liberal alliance ønsker lavere skatter i danmark vi vil hellere sænke skatten

fordi man hverken kan bruge den samme million eller den samme milliard to gange man må vælge vil man opkræve en milliard kroner mindre i skat kan man ikke bruge den milliard i det offentlige regeringen prioriterer ikke på samme måde den vil hellere bruge flere penge i det offentlige end at lette skatten for lønmodtagere og virksomheder vi kan gøre så meget godt med en masse ekstra penge siger regeringen jo jo men det kan skatteyderne altså også jeg er faktisk helt overbevist om at den almindelige dansker ved mere om hvordan tusind kroner kan forbedre hans eller hendes liv end finansministeren ved hvordan hvert enkelt liv forbedres med tusind kroner derfor prioriterer vi at lette skatten frem for at øge forbruget af penge i den offentlige sektor det troede vi at vi var enige med vores borgerlige kampfæller i venstre om vi har alle hørt venstre tale højt og længe om et udgiftsstop

den offentlige sektor fordi venstre ligesom liberal alliance hellere vil bruge pengene på at lette skatten men i forhandlingerne om denne finanslov har venstre aftalt med regeringen at støtte

ifølge regeringen vil føre til en meget stor forøgelse af det offentlige forbrug

procent i to tusind og fjorten venstre som siger

procent hvis den offentlige sektor i de kommende ti år vokser med

procent om året vil den offentlige sektor i to tusind og tre og tyve være firs milliard kroner dyrere end i to tusind og tretten så bliver det svært at lette skatten sådan som venstre siger at venstre gerne

mellem regeringen og venstre som det konservative folkeparti har tilsluttet sig betyder at aftalepartierne ikke kan støtte liberal alliances ændringsforslag til finansloven derfor vil der ikke være flertal for liberal alliances

at tage det første skridt i retning af at indføre et reelt bundfradrag for alle i arbejde på syv tusind kroner om måneden liberal alliance ønsker at indkomstskatten på de første syv tusind kroner af månedslønnen skal være på nul kroner vi siger ingen skal forsørge det offentlige

har tjent penge nok til at forsørge sig selv det synes vi

rimeligt og fornuftigt vi har økonomiministerens ord for at liberal alliances forslag ville føre til at et meget stort antal danskere kom ud af den gruppe for hvem det ikke kan betale sig at arbejde når regeringens skattereform er fuldt indfaset vil tohundrede og halvtredstusind danskere stadig ifølge økonomiministeren have en svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde liberal alliances forslag om ikke at beskatte de første syv tusind kroner af månedslønnen ville ifølge økonomiministeren

af de tohundrede og halvtredstusind danskere

betale sig at arbejde

men regeringen og venstre og konservative har indgået aftale om at vi ikke skal gå i den retning i to tusind og fjorten regeringen og venstre og konservative vil stemme imod samme aftale forhindrer også at vi kan tage det første skridt mod en afskaffelse af topskatten som liberal alliance også har stillet ændringsforslag om topskatten finansierer ifølge skatteministeriet kun nul

procent af de samlede offentlige udgifter og det er endda ifølge mange økonomer højt sat samtidig ved vi at topskatten til gengæld hindrer en positiv udvikling i hele samfundsøkonomien fordi den ødelægger lysten til at arbejde mere lysten til at uddanne sig lysten til at transportere sig flere kilometer til et bedre lønnet job og meget andet godt det går vi glip af på grund af topskatten men regeringen og venstre og konservative har indgået aftale om at vi ikke skal gøre noget ved topskatten i to tusind og fjorten

med finanslovsaftalen sørger både venstre og konservative alligevel for at denne ejendomsvurdering som i en og fyrre procent af tilfældene er for høj bliver videreført i de kommende år vi synes at venstre har solgt sine egne og de konservatives mandater for billigt ved at indgå denne finanslovsaftale med regeringen vi anerkender det gode formål det er at holde enhedslisten så langt væk fra dansk økonomi som muligt men vi mener ikke

med regeringen trækker danmark i den rigtige retning når den markant øger det offentlige forbrug i en tid hvor pengene i stedet burde bruges på at styrke skatteyderne og den private sektor ved at lette skatten derfor vil liberal alliance stemme imod

kan være lidt vanskelige for liberal alliance at håndtere

ole birk olesen til at nå helt derhen at det måske ikke bare er en gang om dagen som han sagde før men

et ubegrænset selvvalgt antal

dagen og det synes jeg sådan set også ældre skal

nedsætter en undersøgelsesgruppe eller en kommission eller lignende til at undersøge brugerbetaling bredt i det danske samfund men uden at vi af den grund

det kunne være

så

men som sagt vi har ikke sat milliarderne af til det vi ved ikke hvor mange milliarder det vil koste og vi ved ikke hvad den rigtige model vil være for

regnede på det men når man samtidig vil skære

og i finanslovsforslaget til næste år

at gå i bad hver dag ikke var så naturligt

ikke alle ældre der har et ønske om det og det er jo ikke sådan at vi vil presse bade ned over hovedet på ældre mennesker der i et helt liv har levet med at bade to gange om ugen eller en gang om ugen det vil vi absolut ikke så derfor er det ikke så ligetil at sige hvor meget

er skruet sammen på en måde så det stort set ikke kan betale sig at spare op

hvis man fjerner endnu flere ydelser fra velhavende ældre

måder der er mere hensigtsmæssige for eksempel lykkedes det jo fru thyra frank mens hun var plejehjemsleder at få de ansattes sygefravær

at de ansatte tog med de ældre på ferierejser i både ind og udland det havde man penge til fordi man fik sygefraværet

som skulle efterleves ude i kommunerne jeg og liberal alliance går ind for kommunalt selvstyre og

man kan godt som parti både føre en politik på christiansborg og en politik i kommunerne

arbejder for at der er en god ældrepleje i deres kommune det er ikke nødvendigvis sådan at hvis et parti har et ønske om at der skal føres en bestemt politik i kommunerne

mener det var godt ti procent det er regeringens egen produktivitetskommission som siger det altså regeringen nedsætter en kommission med eksperter og de eksperter vurderer så at der i ældreplejen er et effektiviseringspotentiale på ti procent det betyder

gør tingene bedre klogere med ny teknik og så videre og så videre

det synes vi at man skal gøre også i ældreplejen men vi har samtidig sagt

af de midler vi vil spare ved effektiviseringer i den offentlige sektor skal godt elleve milliard kroner afsættes til især ældrepleje og sundhed som følge af at der kommer flere ældre i fremtiden

penge ved at drive ældreplejen mere effektivt der er vi jo blevet inspireret af regeringens egen produktivitetskommission og det er lidt sært altid at skulle stå her og forsvare de eksperter som regeringen har udpeget til at sige nogle ting mens regeringen selv

for dagen men der er det jo interessant at se at der har man haft et budget der var tyve procent over budgettet

kommunens øvrige plejehjem

er ikke sikkert altså det er ikke sikkert

at da fru thyra frank kom til havde man jo også de penge som man havde da fru thyra frank

thyra frank kom til og det hun viste var at man med den samme bunke penge

gøre tingene betydelig bedre så de ældre fik en bedre pleje

både offentlige institutioner

betyde en begrænsning af det kommunale selvstyre at give borgerne

derudover glæder jeg mig jo meget over ordførerens varme holdninger

til to bade om ugen det koster nemlig den milliard og så er der taget højde for at nogle

i forvejen så vi skal nok derop omkring så spørger jeg bare hvordan ordføreren vil gennemføre den fine hensigt løfte

i betragtning af at ordførerens parti vil fjerne fyrretusind offentligt ansatte inden for

indskrænker det kommunale selvstyre

og hvis man putter endnu mere ind i den servicelov indskrænker man det kommunale selvstyre endnu mere

enhedslisten var ude i under finanslovsforhandlingerne og det er vi

sådan set imod vi er imod at det kommunale selvstyre indskrænkes yderligere vi vil tværtimod udvide det vi synes godt

til at kommunerne er mere forskellige end de er i dag at de prioriterer forskelligt og at det så er op til kommunens vælgere at afgøre hvilke politikere der skal

er sådan set bare at vejlede kommunerne og hvad er formålet med en rettighed det er at sikre at der er en bund at der er en grænse for hvor ringe servicen kan blive

andet spørgsmål hvordan vil ordføreren indfri sit smukke løfte om

sikre de ældre mulighed for et bad om ugen vi taler ikke om tvangsbad det gør enhedslisten heller ikke men hvordan vil man sikre muligheden når man samtidig

der er lidt mange mærkelige projekter som man skal have finansieret alt

når man har kigget på det og er nået frem til at der bruges for mange penge i kommunen

kan man jo afsætte nogle af kronerne til at at de ældre får

samtidig er det sådan at i de samfund hvor der er en høj

indkomst som opkræves via skat med ens medborgere så det er selve tilliden til hinanden der forårsager lykkefølelsen men tilliden forårsager så også en lyst til at dele med hinanden man kan godt se at der er et fælles udgangspunkt men det er ikke sådan at det med at opkræve skat og omfordele er det der fører til lykkefølelsen der er et fælles udgangspunkt for de to

lukket helt

lille skridt i den rigtige retning fremrykningen af vækstaftalen er godt for danmark vi giver en tiltrængt og ønsket håndsrækning til de mange små og mellemstore virksomheder der dagligt kæmper for at vi alle sammen får noget

stå op efter om morgenen aftalen betyder også

to millioner danskere i arbejde får et højere beskæftigelsesfradrag og at særlig enlige forsørgere får en ekstra tilskyndelse til at komme i arbejde

sidst men ikke mindst indeholder aftalen et øget fokus på de ældre socialt udsatte

til en dansk naturfond som længe har været et ønske fra det konservative folkeparti derfor er finansloven især når man kigger på alternativet et skridt i den rigtige retning men det er dog langtfra godt nok derfor var det også en tidlig julegave da jeg i sidste uge

i økonomisk redegørelse at regeringen varsler nye studieture til det konservativt ledede sverige økonomi og indenrigsministeren uddybede siden hen i børsen og jeg citerer hvis danmark skal opnå samme vækstrater som sverige kræver det endnu flere reformer og hårdere politiske valg

citatet lyder videre national stolthed skal ikke stille sig hindrende i vejen for at kunne lære noget af svenskerne

jeg helt enig med økonomi og indenrigsministeren i især hvis det ikke er systembolaget hun taler om derfor ser jeg frem til et konstruktivt to tusind og fjorten hvor der diskuteres konservative mærkesager en udvidet boligjobordning med et højere beløb end vi kender det i dag og som også omfatter sommerhuse a la i det konservative sverige et begrænset offentligt forbrug

i det konservative sverige markant lavere skattetryk

kendt i det konservative sverige markant lavere personskatter som man kender det i det konservativt ledede sverige og mere privat konkurrence og udlicitering også som man kender det i sverige så regeringen har set rigtigt vi velkommer den studietur og håber at mest muligt af de ting bliver implementeret herhjemme

uddyber dem selvfølgelig gerne både i dag og også senere

vil nøjes med at kvittere for en fornuftig

på vejen til at vi gør det lettere at stifte og drive virksomhed i danmark at de daglige byrder for familierne mindskes og at vi sikrer et grønnere og et stærkere værdifællesskab

kan gennemføre det vi vil bruge pengene til for eksempel at fjerne topskatten fjerne arveafgiften fastfryse grundskylden

nævne fire konge ærkekonservative mærkesager kan vi få flertal til at gennemføre dem mangler vi jo pengene og så skal vi selvfølgelig have regnestykket til at gå op vi har altid finansiering til det vi foreslår

derfor har vi i forbindelse med det kompromis der måtte

vil spærre for den lille forbedring at vi stemmer gult til den men vi har ingen aktier i det

vil se folketinget vil se danmark vil se at vi

et nyt beslutningsforslag hvor vi klart og tydeligt helt præcist tilkendegiver at vi synes at grundskylden skal fastfryses

automatiske mekanisme til syv procent skal afskaffes så snart

så ville vi også stemme for det

de penge andre steder hvis vi skal bruge to og tyve milliard kr som vi gerne vil og så rejser den ellers så gode ordfører sig op og siger nu mener det konservative folkeparti at vi skal have minusvækst

og det er én måde at gøre det på

konservative mener at vi kan produktivitetsforbedre vi kan få mere for pengene vi kan gå længere

og levere den samme service for færre penge og det vil være den

forstår jeg ikke rigtig den parallel der skulle være mellem de to ting når herre mike legarth siger at man ikke er en del af nogen aftale om at fortsætte ejendomsvurderingen så er man dog alligevel må jeg pointere en del af en finanslovsaftale hvor der udtrykkeligt i teksten står at de konservative forpligter sig til ikke at stemme imod forlængelsen af ejendomsvurderingen så der ikke er flertal imod det i folketingssalen altså de konservative har da aftalt

forbedring af det eksisterende

omfattet af boligjobordningen

gøre det lidt nemmere at være familie og lidt nemmere at

så netop at man kan få det offentlige til at løbe længere på literen

en formulering som jeg hørte at den konservative ordfører brugte

som uden tvivl

ældre er det nogle skal findes

løbe længere på literen sådan generelt

på andre områder eller ved at skære ned andre områder hvordan vil man finansiere det øgede økonomiske pres i lyset af

det konservative folkeparti går ind for mere brugerbetaling det

brugerbetaling på veje især i udlandet det kan da være at man kan finde en løsning på det herhjemme hvis der er en alternativ rute som kan bruges

altså er sikret fremkommelighed uden at være afhængige af at skulle betale for det men her og nu

til nogle uddannelser for at fremme at

men det er jo overvejelser det er noget man kan se på vi har i det konservative

forholdt os konkret til noget af det men vi er konstant i en udviklingsfase og er åbne for at se på

muligheder der er hvis de samlet set er til fordel for familien danmark men her og nu

hvor man har indført brugerbetaling på uddannelse

i øvrigt også lavet grundige afrapporteringer om hvorvidt det virker eller ikke virker det man har fået ud af det i england er at den sociale slagside på

specielt overraskende ikke desto mindre er det den vej man har valgt i england

jo tydeligt i england hvad ulempen er

er uenig i eller er det tanker som det konservative folkeparti

er for mange stopklodser og barrierer

når man så går ned igennem de forskellige politikområder skal man da

ekspertudsagn ekspertanbefalinger og så vurdere politisk om det er noget man kan gøre anvendelse af hvis man var fuldstændig forstokket og overhovedet ikke ønskede nogen form for ændringer men bare fastholdt det man kendte

som sagt ikke her og nu nogen dagsorden om det men derfor er vi selvfølgelig konstant i et udviklingsperspektiv hvor vi er nødt til at sikre at vi kan bevare den velfærd

der bliver fyret helt op under kedlerne og

jeg siger uden at skulle ryge nogen ud

da godt tænke os at få en indikation af hvad det er i tænker om den brugerbetaling

bliver nævnt op til fem hundrede kroner for lægebehandling og andre ting

have betalt skat så kan det da godt være at der kan findes en model hvor man anvender brugerbetaling

noget af det men samlet set må brugerbetalingen og den nuværende skat jo ikke stige

skattetrykket må under ingen omstændigheder overstige det og derfor er man nødt til at se tingene i en helhed vi skal skal se

er tilbage i lommen hos danskeren hvis der skal indføres nogen form for brugerbetaling skal det samlet set være en gevinst

optaget af og hvad det er for en politik vi gerne vil finde halvfems mandater til at gennemføre det er at lette skatten på arbejde

end det kan i dag vi er nødt til

det lettere og nemmere at drive virksomhed

til at fjerne de stopklodser de barrierer der er sådan at vi kan komme ud på verdensmarkedet og producere og sælge vores serviceydelser så ansætter vi flere så tjener virksomhederne mere så tjener de ansatte mere og så kommer der et større provenu i statskassen og når vi er der

det er uklart herre lars barfoed siger at man vil have brugerbetaling på lægebesøg det er sagt i et interview i

at man ikke har aktuelle planer om det undsiger ordføreren hermed ikke også sin

generede venstre med da vi sad i regering hver eneste gang der blev sagt noget

rød blok venstres ordførere for at stille præfabrikerede spørgsmål fra pressetjenesten og det er nøjagtig det herre troels ravn er i gang med nu det tager jeg gerne et væddemål om men det kan vi gøre bagefter men det første

at folk vil være mere fokuserede og ihærdige når de har lagt penge for at tage en uddannelse nu

skal afholde sig fra altså at der kun er én forståelse af noget men jeg forstår det her som brugerbetaling og derfor kunne jeg da godt tænke mig at vide har der overhovedet ikke været nogen debat i det konservative folkeparti om brugerbetaling hvorfor går

der er en masse citater og så står herre mike legarth

så kan det da være en mulighed men det er jo netop den overvejelse den analyse den rapport der skal laves for den model først

det har vi i dag ingen planer om men vi har selvfølgelig en plan om at undersøge det

og det er det samme fru vivi kier har givet udtryk for man kan da ikke som jeg sagde

skal vi i åbenhed lure på om der kan gøres ting bedre end vi gør i dag men vi har ingen planer om at ændre på

konservative ordfører så fuldstændig afvise at danske studerende skal betale noget som helst mere de skal ikke betale noget af taxameteret de skal ikke af med noget af deres su de skal ikke betale for andre ting

været nogen fokus på det grønlandske retsvæsen et tiltrængt fokus som har sat ord på den skævhed der hersker i rigsfællesskabet som retssamfund med opmærksomheden fulgte en øremærket ekstrabevilling på finansloven på tyve million kroner til bekæmpelse af de enorme sagsbunker på otte tusind sager i de grønlandske retter

så der var plads i anstalterne til nye dømte og så for eksempel anstalten i nuuk kunne opsige de pladser man nu lejer sig til i en dyr industrihal vi vil derfor opfordre til at der i tusind og femten bevilges ekstra midler til at holde den midlertidige anstalt åben i nogle år endnu jeg ser frem til at vi fortsat her i folketinget

politisk udfører det store fodarbejde der skal til for at sikre et retsvæsen og en kriminalforsorg i grønland som er

det danske sådan som vi i betænkningen til selvstyreloven har aftalt det skal være

de mange sociale projekter under de grønlandske huse og kofoedskolerne har endelig fået sikret deres midler i en årrække det er en stor sten som er løftet fra disse projekters skuldre at de nu ikke år for år skal være usikre på om de har midler efter den første januar til at fortsætte det vigtige arbejde de laver hundredvis af grønlændere i danmark har disse steder som hverdagens trygge holdepunkt jeg ønsker værestederne socialrådgivningskontorerne medarbejderne de frivillige og brugerne tillykke med den nye tryghed og ser frem til et fortsat godt samarbejde med aktørerne og socialministeren om dette helt essentielle område for inuit ataqatigiit i foråret sendte de fire grønlandske huse et bekymringsbrev til naalakkersuisut hvori de berettede om et øget antal grønlændere som flytter til danmark hjemme i grønland ser vi på vores statistikker hvordan flere og flere forlader vores land det er en kedelig udvikling som vi må og skal gøre noget ved

sidste dag var jeg forespørger på en

der er ikke tvivl om at vi alle i grønland føler et stort ansvar for at arbejde med denne problematik det handler helt grundlæggende om at skabe et samfund som har kapaciteten til at tage sig af sine borgere som kan give befolkningen den tryghed og den varme den behøver og hvor der er job og mere lige muligheder det handler også om at skabe et samfund hvor der er plads til alle uanset etnisk kulturel religiøs eller sproglig baggrund og så handler det om at skabe en mobilitet mellem grønland og danmark

vil flytte hjem kan komme til det i sidste uge var jeg sammen med mine færøske kolleger til møde hos ministeren for nordisk samarbejde her drøftede vi grænsehindringer som bestemt også eksisterer internt i rigsfællesskabet sammen vil vi nordatlantiske medlemmer nu fremlægge et beslutningsforslag om en indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabet jeg håber at de resterende folketingspartier vil tage godt imod dette

parlamentariske spørgsmål der stilles med relevans for grønland hvad med de debatter vi har her i salen om grønland og arktis jeg tvivler på at der her i salen tænkes særlig meget over den store gruppe af borgere i grønland der sprogligt er afskåret fra at kunne følge med i eksempelvis den debat vi har her i dag denne barriere gør vores system noget udemokratisk jeg vil gerne invitere den danske regering og folketinget til at være fælles om at se på hvordan vi kan skabe bedre muligheder for bedre at formidle det grønlandsrelevante arbejde til grønlandsksprogede borgere for eksempel mener jeg det er helt essentielt at borgere skal kunne henvende sig til folketinget på grønlandsk der skal være nogle helt fastlagte procedurer som sikrer at vi ikke afskærer en stor del af den grønlandske befolkning fra at kommunikere med dette parlament arktis forandrer sig det er der ingen tvivl om

inuit ataqatigiit også været vigtigt at sikre os at de mange gode intentioner om et aktivt

i nordatlanten også afspejles i denne finanslov vi er glade at kunne konstatere at der ikke spares på det arktiske

vi ser frem til at arbejde videre med vores forslag som blev vedtaget i inatsisartut om at naalakkersuisut sammen med den danske regering skal afdække muligheden for en øget grønlandsk deltagelse i det maritime og landbaserede beredskab langs grønlands kyster vi er overbevist om at der i de grønlandske lokalsamfund vil være vilje til at bidrage hvor man kan sikkerheden og muligheden for at færdes trygt i vores farvande farvande er grundlæggende for en ansvarlig udvikling af vores land og i den henseende er vi fra inuit ataqatigiits side glade for de midler der med forsvarsforliget er afsat til de kommende års analyser og forsøg på

findes også et universitetssamarbejde som gennem en årrække har været støttet af danmark det er det såkaldte

desværre er støtten til uarctic med denne finanslov halveret i to år for så igen at være på tre million

to tusind og femten en sikring

af støtten til uarctic efter to tusind og femten er det næste vi bør tage fat på så rigsfællesskabets forskningsinstitutioner fortsat kan deltage i dette værdifulde samarbejde samfundsvidenskabelig forskning fokus på den historie vi har tilfælles og hver for sig en øget forståelse af hvad det er for et fællesskab vi har eller ikke har imellem os er grundlæggende emner som ikke må drukne i debatten om uran råstoffer og sejlruter

i rygsækken fra den tid vi har tilbragt sammen i dag sidder vi stadig tilbage med levn fra en tid hvor der uhensigtsmæssigt blev skelnet mellem vores lande i denne uge skulle vi her i folketinget have anden og tredjebehandlet

lovændringen sikrer denne gruppe af mennesker den grundlæggende ret til en far en ret de lovgivningsmæssigt indtil videre ikke har haft et enigt inatsisartut vedtog under efterårssamlingen et ændringsforslag som indebærer en form for kompensation til de juridisk faderløse

opgjort lovudkastet

indeholder nemlig en ny forskelsbehandling som afskærer denne gruppe af juridisk faderløse fra arv sagen er et af eksemplerne på det forsoningsarbejde vi hver dag bedriver ligestilling af børns retsstilling så der ikke længere diskrimineres over for borgere som bor i grønland familieretten generelt skal også opdateres og der skal arbejdes med de spørgsmål der af forskellige grunde ligger og gnaver under overfladen i forholdet mellem vores lande det kræver indsats fra begge sider og det kræver at vi alle vil det ligeværdige fællesskab selvstyreloven foreskriver rigsfællesskabet

rigsfællesskabet er også mennesker og følelser og til tider svære svære opgør med det der har været og det vi hver især gerne ser komme med disse mange ord vil jeg hermed meddele inuit ataqatigiits støtte til finansloven jeg håber at regeringen ved næste års finanslovsproces vil være lidt mere indbydende over for os nordatlantiske partier tag en kop kaffe med os og inddrag os fra starten det gælder også i de mange forlig der forhandles på plads her i folketinget vi sidder udenfor

sidder og laver laver aftaler om for eksempel

forsvaret kriminalforsorgen og satspuljen inddrag os og lad vores stemme blive hørt fra starten det ville være et fremskridt for de demokratiske processer i rigsfællesskabet vi har faktisk noget at bidrage med

overbringe en lille hilsen fra min kollega fru doris jakobsen fra siumut som desværre på grund af sygdom ikke kunne rejse hertil i dag hun har bedt mig sige at siumut har sendt deres bemærkninger til finansministeren og hun er meget ked af at hun ikke kunne være her jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul og

så vil jeg

at forløbet har været omkring finanslovsforhandlingerne i år jeg erindrer at ordføreren var ude ligesom at løfte overlæben lidt og true med at man måske kunne finde på at stemme imod finansloven det er forholdsvis usædvanligt i rigsfællesskabets historie

det andet er mere specifikt i forhold

ser ordføreren lidt mere håb forude i forhold til at vi får nogle ordentlige vilkår eller undskyld

vilkår deroppe men det er jo et fælles ansvar og derfor kom jeg til at

har kæmpet for i rigtig lang tid de vigtigste emner var

retsvæsenet hvor vi altså har den her sagsbunke med otte tusind sager som ligger og venter på at blive behandlet

der er generelt et rigtig stort pres på det grønlandske retsvæsen som er meget meget uhensigtsmæssigt særlig i den tid vi

hvor udviklingen går så hurtigt som den gør et andet andet punkt har været kriminalforsorgen hvor der trods alt sker nogle ting men der følger ikke rigtig midler med der er kun afsat midler til at have en midlertidig anstalt åben indtil

september to tusind og fjorten og det vurderer vi ikke er nok

kunne løfte mange af de problematikker der er på kriminalforsorgens

når vi komme dybere

for eksempel arktisk kommando som har en bevilling som er det samme i mange år frem får jo altså flere og flere opgaver og derfor bør bevillingen også følge med på det område men samlet set har vi vurderet at

mange af de punkter vi har kæmpet for der blev imødekommet at vi nu

i den økonomiske politik som regeringen jo har videreført med finansloven for to tusind og fjorten det aktuelle

tusind og tretten men den fremgang vi kan konstatere bliver mere og mere tydelig de

har både danske virksomheder og husholdninger været meget tilbageholdende men stemningen i dansk økonomi er ved at skifte fra krise til forsigtig optimisme i de kommende år

ventes fremgangen desuden at gå hurtigere i takt med

samtidig er opsvinget efterhånden ganske robust i andre dele af verdensøkonomien herunder hos store aftagere af dansk eksport som for eksempel usa og storbritannien regeringen understøtter den udvikling ved at føre en økonomisk politik der bidrager til at øge bnp væksten i to tusind og fjorten og holder hånden under beskæftigelsen samtidig ligger den

de finanspolitiske rammer af budgetloven og eus finanspagt

og vi fastholder tilliden til

og det bidrager til et fortsat lavt renteniveau dansk økonomi viser tegn på fremgang i anden halvdel af to tusind og tretten og fremgangen ventes at fortsætte med en vækst i bnp på en

procent i to tusind og femten beskæftigelsen har været stigende i de seneste kvartaler

i bnp ventes at være stærk nok til at kunne trække en yderligere fremgang der ventes en stigning i den samlede beskæftigelse på otte tusind personer i år og trettentusind personer i to tusind og fjorten

ventes bruttoledigheden at være nede på ethundrede og femogtredivetusind personer

før krisens udbrud i to tusind og otte vækstudsigterne er selvfølgelig fortsat præget af en vis usikkerhed og den er primært knyttet til udviklingen i euroområdet hvor fremgangen jo stadig væk er skrøbelig men samlet set viser dansk økonomi forårstegn også her før jul regeringens politik understøtter den positive udvikling ved at vi sikrer bedre betingelser for vækst bedre betingelser for beskæftigelse i den private sektor og ved at vi fører en ansvarlig økonomisk

det er fortsat en hovedprioritet for regeringen at vi sikrer sunde offentlige finanser og at vi samtidig understøtter vækst og arbejdspladser

tusind og tolv øgede regeringen jo de

investeringer til det højeste niveau i tredive år og regeringens samlede økonomiske politik siden to tusind og tolv understøtter den økonomiske aktivitet i to tusind og fjorten med knap en halv procent af bnp

i stat kommuner og regioner og det sker blandt andet gennem projekteringen af en ny storstrømsbro investeringer i nye supersygehuse i hele landet samt investeringer i at skabe bedre fysiske rammer i kommunerne samtidig har regeringen jo med

tusind og fjorten igangsat investeringer

et løft af de fysiske rammer for psykiatrien

et nyt dansk center for partikelterapi som skal styrke kræftbehandlingen dermed skønnes udgifterne til de offentlige

at udgøre cirka fire og fyrre milliard kroner i to tusind og fjorten og det er et meget højt niveau historisk set i foråret to tusind og tretten stod regeringen i spidsen for aftaler om vækstplan dk der indeholder initiativer for mere end halvfems milliard kroner frem mod to tusind og tyve som skal sikre stærkere virksomheder og flere private arbejdspladser i danmark som en del af finanslovsaftalen for to tusind og fjorten sker der en yderligere forbedring af virksomhedernes vilkår allerede i to tusind og fjorten

det sker jo fordi vi fremrykker skatte og afgiftslempelser for cirka nul milliard kroner fra vækstplan dk

indeholder også en fremrykning af de forøgelser af beskæftigelsesfradraget som blev aftalt med skattereformen i to tusind og tolv samtidig øges fradraget for modregning i kontanthjælpen ved deltidsarbejde

får mere ud af at arbejde samlet set

opfylder hovedkravet i danmarks eu henstilling

en overensstemmelse med de fastsatte udgiftslofter for stat kommuner og regioner samlet

gør at danmark kan komme ud af det økonomiske stormvejr som den internationale krise har medført aftalen er som bekendt indgået med venstre og konservative og det er sket med initiativer som blandt andet løfter velfærdsområdet med fem milliard kroner over de næste fire år og sikrer stærkere virksomheder i danmark derudover er der indgået fire delaftaler om blandt andet en udmøntning af forskningsreserven i to tusind og fjorten en ny kemikalieindsats i årene to tusind og fjorten til sytten og en udmøntning af satspuljen for to tusind og fjorten det er jo delaftaler som er indgået med et bredt flertal blandt folketingets partier

selvfølgelig gerne kvittere for at flere partier

regeringens udgangspunkt for de centrale finanslovsforhandlinger var at forsøge at indgå en aftale med enhedslisten regeringen gjorde en stor indsats for at nå til enighed med enhedslisten og regeringen gav enhedslisten markante indrømmelser i løbet af forhandlingerne enhedslisten valgte at takke nej men danmark skal jo

en finanslov og regeringen er en mindretalsregering der skal finde flertal for

det flertal må nødvendigvis findes med de partier som tager et politisk ansvar og dermed jo også får indflydelse sådan har regeringen ageret siden to tusind og

har regeringen fortsat sin kurs med at føre en ansvarlig og balanceret økonomisk politik som skaber rum til at udvikle den fælles velfærd

hvor regeringen er kommet i mål med de prioriteter vi fremlagde med finanslovsforslaget i august med aftalen

vores ældre som har mest brug for det det er de ældre der har brug for omsorg pleje og respekt for at få hverdagen til at hænge sammen vi afsætter en milliard kroner ekstra til ældrepleje hvert år det er en ny og det er en permanent ældremilliard til kommunerne den enkelte kommune kan efter konkrete forhold og behov selv bestemme hvordan den vil bruge de ekstra penge på ældreområdet til for eksempel rengøring bade eller gåture men regeringen vil kræve dokumentation for at pengene bliver brugt som aftalt så der er sikkerhed for at pengene når ud til de ældre aftalen betyder også en styrkelse af sundhedsområdet med fokus på sundheden for børn og de udsatte grupper i samfundet

forbedrer vi behandlingsmulighederne for blandt andet kræftramte børn ved at støtte opførelsen af et nyt center for partikelterapi i danmark

vi enige om at brugen af tvang i psykiatrien skal nedbringes med halvtreds procent frem mod to tusind og tyve og det er en målsætning der er finansieret med aftalen med aftalen fortsætter vi den grønne omstilling regeringen ønsker at bevare en natur med et rigt dyre og planteliv til de kommende generationer og vi afsætter i alt otte hundrede million kroner til at fremme grøn teknologi og grønne arbejdspladser

skal opkøbe landbrugsjord til naturformål regeringens indsats mod social dumping bliver også videreført og finansieret med aftalen gennem de seneste to år har regeringen jo sat ind med skærpede sanktioner øget kontrol på arbejdspladserne og et styrket samarbejde mellem politi skat og arbejdstilsynet det er et arbejde der virker

meget tilfredse med at arbejdet mod social dumping fortsætter

i forbindelse med skatteaftalen i to tusind og tolv øgede vi det almindelige beskæftigelsesfradrag

fremrykkes det øgede fradrag så virkningen kommer tidligere og det vil komme alle danske lønmodtagere til gode

fremrykker vi det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere i job og enlige mødre og fædre kan dermed modtage det ekstra fradrag i hele to tusind og fjorten ingen af de nævnte skattelettelser er nye det nye

er alene at forbedringerne træder

omfatter nye initiativer for i alt tre tre milliard kroner i to tusind og fjorten

indeholder også finansieringselementer på i alt

gennemført fuldt finansierede delaftaler

tusind og fjorten gennemføres inden for rammerne af budgetloven og udgiftslofterne

har regeringen sikret en økonomisk politik som er baseret på et grundlæggende princip om vækst og balance der iværksættes væsentlige

til udvikling af vores fælles velfærd på en lang række centrale politiske områder og de forbedringer sker inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik

reformdagsorden der skaber grobund for en solid udvikling i velstand og velfærd i de kommende år

regeringen fortsætte også i det kommende år regeringen vil præsentere forslag til reform af en aktiv beskæftigelsesindsats samt initiativer der kan skabe øget vækst i danmark samtidig vil regeringen fastholde sit fokus på at styrke rammerne om velfærdssamfundet

tusind og tyve og det sker både ved at regeringen vil prioritere en balanceret vækst i det offentlige forbrug og ved at regeringen vil igangsætte initiativer der kan frigøre midler gennem modernisering af den offentlige sektor regeringens tiltag med finansloven for to tusind og fjorten kombineret med fremadrettede reformer

sund og solid løsning for dansk økonomi

nu vil jeg bruge lidt tid på at kommentere ordførernes forskellige indlæg i den debat vi indtil videre har haft i dag

også man må sige helt ualmindelig fredelig og udramatisk debat om næste års finanslov

her i dag ganske vist har diskuteret en række forskellige uenigheder

også har haft en diskussion der afspejler at det for første gang i mange mange år er lykkedes at indgå en meget bred aftale om finansloven

elementer som også enhedslisten der jo står uden for aftalen har lagt vægt på i forhandlingsforløbet det er grundlæggende positivt

jo en udvikling som helt enkelt skyldes at regeringens økonomiske politik formår at balancere mellem forskellige hensyn på en måde der både bundansvarlig

til en lang række forskellige samfundsudfordringer men der er naturligvis uenigheder det er der i dagens debat

danmarks økonomiske fremtid de gennemgående træk

på tværs af en lang række konkrete temaer ganske konstante

lad mig lad mig takke for en meget lang

efter tre og tredive forhandlingsmøder lærer man jo hinanden ganske

og det er der ikke noget dårligt ved det blev ikke

og jeg skal ikke gå i dybden med selve processen bag det resultat jeg skal bare for mit vedkommende helt åbent stå ved at en af grundene jo naturligvis er at regeringen og

grundlæggende syn på den økonomiske politik vores ideal er et velfærdssamfund der

og forandrer sig på en måde som sikrer lighed tryghed social retfærdighed og grøn omstilling

budgetter at vi sikrer vækst jobskabelse og konkurrenceevne i den private del af økonomien enhedslisten har andre idealer som man bedst selv kan redegøre for men de uenigheder skal og bør ikke være en hindring for at der kan samarbejdes om konkrete resultater på de punkter hvor holdningerne

vel også den enkle at en ganske lang række af de sager vi kan samles om for eksempel en styrkelse af forudsætningerne for den danske arbejdsmarkedsmodel i form af bedre fradrag for faglige kontingenter kun kan gennemføres hvis vi samarbejder og går på kompromis for et er sikkert den type forslag den type mærkesager kan ikke gennemføres med andre partier

der var jo tale om en fremrykning af initiativer regeringen selv har aftalt og ønsket gennemført

oven i købet ultimativ entrébillet til videre drøftelser og flere indrømmelser men entrébilletten endte jo som et turkort til hele finansloven og dermed også rammerne om den økonomiske politik i to tusind og fjorten det skete uden nulvækst det skete for eksempel med et løft af ældreplejen en fortsat finansiering af indsatsen mod social dumping en naturfond et løft af den grønne omstilling bedre psykiatri bedre kræftbehandling og bedre hjælp til udsatte børn og unge det glæder jeg mig over og igen skal jeg ikke gå i detaljer med den proces der førte

indgås uden at det på nogen måder var nødvendigt at konkretisere venstres egen økonomiske politik så er der dansk folkeparti som i mine øjne måske leverede den mest bemærkelsesværdige præstation i i dagens debat vi fik fra dansk folkepartis ordfører en længere synes jeg forvirret gennemgang af nogle af nøgletallene i finansloven

til formål at udstille såkaldte oversalg af de forbedringer der helt dokumenterbart rent faktisk gennemføres med finansloven det blev så efterfulgt af en længere gennemgang af de elementer i

jeg hørte glæde udtrykt over en milliard kroner mere til ældreplejen over fremrykkede lempelser til erhvervslivet over fremrykkede lempelser af skatten på arbejde til almindelige lønmodtagere over flere penge til bekæmpelse af social dumping flere end dansk folkeparti på noget tidspunkt har krævet eller forhandlet på plads med en borgerlig regering og over en naturfond på op mod en milliard kroner

måske på grund af taletidsbegrænsningen

at nævne andre ting som også må glæde dansk folkeparti for eksempel bedre psykiatri bedre kræftbehandling en stærkere socialpolitik

der så et tredje element i ordførerens tale som handlede om ting dansk folkeparti gerne vil bruge flere penge på mange flere penge og gøre endnu bedre

som jo desværre fik en meget hård medfart under afviklingen af de efterfølgende spørgsmål

dansk folkepartis ordfører var ude af stand til at give bare antydningen af konkrete svar på hvordan de mange løfter skal finansieres det fører mig frem

at slutte mit indledende indlæg med to konklusioner om de for mig at se mest markante træk ved den debat vi har haft i dag

for det det konkluderes at den politiske succes

og vel også til realiteterne i den fremtid der tegner sig hvis dansk folkeparti kommer i mål

nemlig at man sikrer venstres formand herre lars løkke rasmussen statsministerposten og serveretten til at konkretisere og gennemføre sit politiske program sandheden er vel ganske enkelt at

de mærkesager man angiveligt går ind for formentlig er bedre end noget resultat man vil kunne forhandle sig frem til hvis regeringsmagten skifter det burde da give stof til eftertanke

kan det konkluderes at billedet af den borgerlige oppositions samlede økonomiske politik altså alternativet til den linje der i øjeblikket rent faktisk begynder at give resultater

flimrende end nogen sinde

dens økonomiske politik liberal alliance har jo ligesom dansk folkeparti valgt at stå

modsatte årsager her er synspunktet jo at stort set alle

de ting der har fået liberal alliance til at holde sig langt væk fra aftalen alle de ting dansk

advarer skarpt imod fra talerstolen herunder

er netop de ting liberal alliance med stor kraft kræver leveret af en ny

er der alle de ting som liberal alliance

arbejder for at forhindre

arbejder for at fremme

dem vil liberal alliance under ingen omstændigheder acceptere samlet set er konklusionen vel at oppositionen står uden et realistisk alternativ til regeringens økonomiske politik det er en situation som der med rette vil blive langt større fokus på frem mod næste folketingsvalg det er en situation som ville udgøre et reelt problem for danmark og dansk økonomi hvis ikke muligheden for at videreføre den nuværende kurs og høste dens resultater stod åben men det gør den heldigvis

er et godt næste skridt

helst havde set en aftale med

det kunne man så ikke med venstre men derudover har vi jo lavet en

der som gennemgået indeholder alt det regeringen oprindelig ville tilbage i

fremrykning af nogle skattelettelser både for lønmodtagere og virksomheder som vi er enige i og som vi allerede har aftalt tidligere og som nu træder i kraft før den oprindelige aftale så det

har beskåret skat med cirka tusind årsværk bare fra indeværende finansår til det kommende finansår vil man skære fem hundrede og tredive årsværk

man faktisk beskære nøjagtig det samme beløb som man vil sætte af

social dumping kan ministeren ikke se også da jeg

at oversælge at her siger man at her sætter man et meget meget stort beløb af netop for at øge indsatsen samtidig med at man med den anden hånd skærer meget meget kraftigt

ligger nu er det fem hundrede og tredive medarbejdere og en stor del af besparelsen

som ikke stiller sig hindrende i vejen for at man har

en styrkelse og også gennemført den i praksis

der er en betydelig anerkendelse af

social dumping det håber vi da i hvert fald meget ministeren lægger op til

en del af skats opgave at være ude og kigge på de arbejdspladser

er ministeren ikke enig i at i det finanslovsforslag der bliver godkendt her i dag ligger en besparelse i forhold

men rettigheder eller der ikke skulle det var der vandene

set kede af og det vil vi arbejde videre med for vi tror

væk men det spørgsmål jeg har

tusind to hundrede der vil miste deres ret til dagpenge hver eneste måned vi begynder i virkeligheden

meget stort antal titusinder som

er nødt til at tage op i det kommende år så folk ikke bare på den måde dratter ud og mister deres

og det vi har gjort i øvrigt sammen med enhedslisten er jo at indfase den langt langsommere end der oprindelig var lagt op til og stillet en ny ydelse til rådighed for for et antal af de mennesker der ellers ville stå uden forsørgelse eller være henvist til kontanthjælp det mener jeg er en løsning som som dækker en række af de indvendinger der har været i forhold

stod over for at skulle ind på et arbejdsmarked

så vil problemet med folk der mister deres forsørgelse og deres dagpengeret alligevel være så stort og voksende

da glad for en anerkendelse også fra enhedslisten

til trods for hvad der er sagt og ment af negative ting fra havde jeg nær sagt alle andre steder i den her folketingssal

der var tale om en finanslovsaftale hen over midten og man har pralet af at det er første gang det er sket i dansk politik siden vistnok den nuværende formand for folketinget var finansminister og indgik en aftale med

siger finansministeren

og det man allerhelst vil er at indgå en aftale kun med enhedslisten

altså

er det bare noget man gør fordi man ikke kan få enhedslisten med

i stand til at samarbejde til alle sider både med enhedslisten som jo

og som jo er et parti som har holdninger der gør at der er de ting vi også går ind for

men jo også gerne meget gerne meget ofte

som jo selvfølgelig har det særlig attraktive ved sig at de ofte holder

det har vi jo gjort til praksis de sidste to en halv år der er blevet lavet flere brede aftaler end man har set i lang tid i dansk politik

som vi har hørt en række ministre den nuværende udenrigsminister

at man helst ville en aftale med enhedslisten eller vil man det som finansministeren siger nu at

hvor man før valget var imod en offentlig vækst der var lavere end

eller vil man i opposition holde sig på den kurs man har nu og dermed

på det her område alene handler om

gennemførte eller om

mere grundlæggende og permanent problem

at vi faktisk kan diskutere hvordan vi vil indrette vores dagpengesystem for fremtiden

om hvordan vi vi skal gøre vores dagpengesystem og der er mange ønsker og krav til

problemstillinger der rejses i den sammenhæng og det ønsker vi at gøre på baggrund af en ordentlig udredning og inden for en økonomisk ramme der er den samme som vi har i dag eftersom vi finder det

det har vi berammet til at kunne ske i forlængelse af det arbejde der er sket i

måske spørge at de problemer vi har med vores dagpengesystem

det er vel ikke bare et udvalg som sådan skal komme frem til regeringens politik på det område hvad tror og hvad mener

i danmark også langt længere end i de seneste to år

til hvordan det i virkeligheden er indrettet når man ser på hvordan vores arbejdsmarked udvikler sig det må man jo

stilling til om man eventuelt kan lave om inden for den samme økonomiske ramme på baggrund af et sagligt grundlag det synes

ved forlig med enhedslisten senest jo om en togfond

lang række brede aftaler som jeg synes er gode og som vi jo ikke havde i samme omfang

vi er som regering i stand til begge dele og det tror jeg begynder at give nogle resultater

om

de spørgsmål man åbenbart har forberedt i forhold

man ønsker bredde eller ikke bredde må jo hvile på en

eller anden tvangstanke tilbage fra

tiden om at at én bestemt måde at samarbejde på i folketinget alene med ét parti er at foretrække frem for alt andet uanset indholdet dér står jeg et andet sted og dér står

få gennemført fordi der var nej fra enhedslisten

er fuldstændig regulært og holdningsmæssigt

at han ønsker en bred aftale men samtidig

på intet punkt svarer til at der sættes nye elementer som kommer fra venstres politik ind i aftalen derfor er aftalen god og så er den oven i købet

den milliard er udtryk for det der står et varigt løft af ældreområdet derfor har vi også tidligere diskuteret det på et samråd i folketinget og jeg skal bede finansministeren forholde sig til kan kommuner der modtager penge fra den her

samtidig skære ned på ældreområdet så der ikke netto bliver tilført flere penge i det omfang den milliard er udtryk for men

tilført færre penge til området eller er kommunerne forpligtet til at den del de får af puljen skal ekstra tilføres ældreområdet

pengene et andet sted på ældreområdet

sker et løft også målt

den kvalitet man leverer allerede i udgangspunktet

det ovenikøbet sådan at kan man konstatere at det ikke bliver til virkelighed tager man pengene igen

af ældreområdet samtidig med at vi så får penge fra ældrepuljen

til ældreområdet så vi netto ikke har tilført området flere penge det er bare for at forstå det rigtigt fordi jeg tror at lige præcis her er der rigtig mange der sidder ude i den kommunale verden og tænker på hvordan man i virkeligheden kan få penge fra den her pulje uden

kædeansvar synes vi ikke umiddelbart er foreneligt

eu retten eller andre hensyn til vores økonomi og konkurrenceevne det fik

finansministeren efter min mening med rette

ikke mindst fra fagbevægelsen og fra partifæller jeg vil gerne spørge finansministeren

ekstra bladets udgave og er det derfor der ikke står noget om arbejdsklausuler og kædeansvar i offentlige udbud i den finanslovsaftale man har indgået med

hjerte så forfærdelig fjernt altså man ønsker at det her skal være et anliggende der afgøres

det her med med arbejdsklausuler med mere diskuterede vi jo med enhedslisten om man skulle gøre noget i forhold til

ikke ønskede at indgå en aftale

vi hørte så bare aldrig noget fra finansministeren det er lige for at sætte det forløb på plads men finansministeren havde to udtalelser hvis finansministeren trak i land i forhold til den hvordan kan det så være at vi på det møde jeg lige har omtalt blev præsenteret for at der

han er citeret for

et eneste element som vi ikke allerede i forvejen havde erklæret os enig i og aftalt med venstre at gennemføre så

er da ganske udmærket set fra mit synspunkt og hvis det også er godt set fra fra venstres synspunkt

tilbagerulle hele genopretningspakken og de besparelser som

rulle tilbage med enhedslisten i stedet for vælger man og det er vi enige i i venstre at begrænse forbruget blandt andet i uddannelsessektoren men man kunne have valgt at gøre det med enhedslisten

at sende milliarder af kroner ud i den offentlige sektor hvorfor fravælger regeringen det

positive effekt

finanslovsaftale mellem blandt andet mit parti og og regeringen det er jeg

der ellers har været et sæsonmønster siden regeringen kom til nemlig at regeringen om foråret har taget et par skridt i den rigtige retning sammen med os for så om efteråret at tage et halvt skridt tilbage med enhedslisten og sætte skatter og afgifter op igen igen på trods af det

så lykkedes at lave en række

venstre har bidraget i alle aftaler der har peget i den rigtige retning og som i øvrigt alle sammen er aftaler der bygger entydigt oven på den hjørnesten

den økonomiske politik som vi lagde før valget efterlønsreformen dagpengereformen alt det regeringen var imod og ville fjerne øjeblikkelig efter valget hver gang har vores bidrag været at skridtene i den rigtige retning blev lidt større og når der lejlighedsvis blev taget et skridt i den forkerte retning

blev det lidt kortere derfor har vi været med i

fleksjobreformen i kontanthjælpsreformen i su reformen i energireformen og i vækstpakken

har givet erhvervsskattelettelser

lytte til men i nogen grad også en debat

der har også været peget nogle fingre ad hinanden og sådan er det jo tit her

i folketingssalen desværre har debatten om hvor vi hver især gerne vil hen med danmark måske været lidt fraværende

står danmark over for tre helt afgørende udfordringer som vi skal løse politisk uanset hvem der har det øjeblikkelige regeringsansvar hvis vi fortsat skal opretholde et højt velfærdsniveau i danmark skatten er for høj

bliver barrieren for at gå fra passiv forsørgelse til job nærmest uoverstigelig for de ledige

at alt for mange danskere ufrivilligt er parkeret

på den skæve side af ottehundredetusind voksne i den erhvervsaktive alder som er på offentlig forsørgelse det er ikke folkepensionisterne det er ikke de studerende men det er alle de andre hvis man bare kunne

ville det tal falde til omkring en halv million så ville det ikke være

som var parkeret uden for fællesskabet så ville det kun være hver sjette derfor skal vi have langt flere danskere flyttet fra passiv forsørgelse til aktiv selvforsørgelse og løsningen

arbejde at få det er de kommende års helt afgørende udfordring i dansk politik fordi det på samme tid forbedrer dansk økonomi sikrer at vi har råd til at fremtidssikre velfærden som vi jo grundlæggende alle holder af og skaber et langt mere tilfredsstillende liv for de danskere som pludselig bliver en del af fællesskabet i mine øjne

er disse udfordringer så presserende at det haster

første skridt vi har taget dem sammen med regeringen de er taget i forlængelse af de skridt der blev taget under min egen regering mange af de skridt

man er jo blevet stående lige der i vores fodspor og har taget det til sig og kan glæde sig over at en af hovedgrundene til at dansk økonomi er relativt robust er at de reformer man gik til valg på at fjerne står der

og at vi sammen i forsigtighed har bevæget os

er fyldt i glasset havde jeg nær sagt

en opposition skal påpege det der mangler

til at blive enige om en ting som jeg synes har været fraværende i debatten her i dag

glasset grundlæggende fuldt

selvtilfredse signaler om at nu har man gjort det der skal gøres

der er for eksempel ikke noget strukturelt problem med at det ikke kan betale sig at arbejde for når den skattereform vi har lavet er fuldt indfaset i to tusind og tre og tyve så er allehånde problemer løst det er ikke min analyse

venstre er klar

set bare regeringens valg så kan vi starte først i det nye år

lave flere målrettede skatte og afgiftslettelser der har det sigte at det bedre kan betale sig at arbejde at det bedre kan betale sig at drive virksomhed i danmark jeg håber da at regeringen sender et signal om at den er klar lidt tidligere end den gjorde her for om end jeg synes det er meget effektivt at vi kunne klare det regeringen ikke kunne klare med sit eget parlamentariske grundlag på

er jo en styrket indsats over for social dumping det mener vi er et alvorligt problem i danmark vi har gjort en del for gøre noget ved det og gør mere med den her finanslov men ad nogle omgange har man kunnet blive i tvivl om

man på den måde ville ramme lønmodtagerne og i går ville herre claus

så ikke udtale sig om hvorvidt en timeløn på fyrre kroner er rimelig eller ej

er mit spørgsmål mener venstre og

i danmark er en

et stigende antal fuldt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som går ledige rundt samtidig med at vi kan se en nogenlunde tilsvarende stigning i antallet af østarbejdere i danmark der udfører arbejde som ikke i hvert fald umiddelbart kalder på de voldsomme uddannelsesmæssige kvalifikationer man kan stille sig selv det spørgsmål hvorfor tager vi ikke selv det arbejde

tror at man må finde svaret

at man overholder overenskomster og andet noget andet er at få løst op for det dilemma at det for for mange mennesker ikke betale sig at tage arbejde til

et faktum regeringens egne tal siger

i omegnen af en kvart million danskere ikke er forbundet med nogen nævneværdig

af vejene til at dæmme op for det her

indre marked er at få gjort det mere attraktivt for små indkomster at arbejde

et moderne kontanthjælpsloft og at investere provenuet målrettet i skattelettelser i bunden af

når man diskuterer det her med venstre

man faktisk kommer med der vil være skadelige for danske lønmodtagers

for at opretholde en ordentlig løn

det er åbenbart accepteret af venstre at det er en ordentlig løn i danmark

i almindeligt drilleri

nu er noget dokumentation vi stadig

det drejer sig om de e mails hvori der foreligger en dokumentation eller måske netop det modsatte af hvorvidt

det har været med eller uden intention at herre lars løkke rasmussens datter har fået betalt sin flybillet

hvis man har kendskab til at der kan være sket brud på de her regler

interesse at få kendskab til de e mails jeg har også tidligere hørt herre lars løkke rasmussen sige at han kun var interesseret i fuld åbenhed står herre lars løkke rasmussen

var det for at kvittere over for finansministeren for et meget effektivt politisk forløb der førte frem til

politisk aftale og for at prøve

pege på nogle problemer danmark står over for og jeg tror ikke at det største problem danmark står over for er at min datter har ledsaget mig

som jeg i øvrigt selv

jeg tror heller ikke at danmarks største problemer knytter sig til hvordan ministrene rejser og under hvilke omstændigheder der er ægtefæller med eller andet jeg tror vi står med et sæt mere grundlæggende problemer blandt andet det problem at vi så sent som i går

finanslovsaftalen hvor regeringen fravalgte enhedslisten og tilvalgte venstre som på meget kort tid kunne lave en aftale når det kunne ske på så kort tid

stort set regeringens udspil og fik stort set

kunne lide derfor tænkte

og tænkt på

den største gevinst for venstres formand muligvis at blive hjulpet op

i virkeligheden ikke at venstres formand

en sump som gjorde at oppositionslederen stort set var handlingslammet

en korrekt beskrivelse og sender venstres formand

for de to gange at blive hjulpet ud af en

dynamiske effekter og alt det man ikke kunne regne med dengang vi andre lavede skattereformer blev vi hånet ud

ikke længere er statsminister op på at sådan er det altså ny gængs regnemetode i finansministeriet

det fik vi og det fik vi i et større omfang end det regeringen selv havde lagt op til der kom flere skattelettelser omkring finanslovsaftalen

med vilje har sat vores krav til årets finanslovsaftale på en sådan måde at det blev svært for regeringen at lave en aftale med os for når finansministeren siger at der ikke er venstreelementer i det

er det jo en lille omgåelse af sandheden for de elementer er jo fremrykningen af forårets vækstaftale hvor venstres tilstedeværelse også gjorde den aftale større blandt andet var der jo ikke forlængede kredittider

i vækstpakken i regeringens eget udspil det fik vi så forhandlet ind i foråret

nogle af de personskattelettelser der først skulle falde i femten de falder

samlet set betyder det at danskerne får to

i skattelettelser næste år som de ellers ikke ville få

fornøjelsen af at herre frank aaen ikke deltog og det er ikke fordi herre frank aaen ikke må deltage

jeg sagde allerede på valgnatten at vi ønsker at være en konsekvent og konstruktiv opposition vi ønsker ikke at kopiere den sure måde socialdemokratiet og sf

hvor de dårligt kunne lokkes ind i forhandlingslokalerne og hvor de var imod alting vi ønsker at overtage ansvaret for at drive danmark og ja vi har da større ambitioner end dem vi har indfriet sammen med den her regering det har vi da men vi ønsker da at bruge tiden indtil herre frank aaen får bekvemmet sig sammen til at rive det parlamentariske tæppe

eller valgperioden udløber vi ønsker da at bruge den tid til at berede vejen for at vi kan overtage danmark i den bedst mulige form

til det hører da at holde enhedslisten uden for indflydelse og søge indflydelse

en kort pause på syv minutter

udenrigsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og to af finansministeren de er vedtaget der stemmes

og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen for stemte nitten imod stemte fire og halvtreds

er forkastet ønskes afstemning

§ syvende finansministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer elleve til to og tredive af finansministeren

nummer tre og tredive til en og fyrre fire hundrede og otte og tredive

og ni og tredive tre og fyrre til en og halvtreds fire hundrede og fyrre og to og halvtreds til seks og halvtreds af finansministeren de er vedtaget til §

skatteministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv og halvtreds til ni og halvtreds af finansministeren de er vedtaget der stemmes om

jeg slutter afstemningen for stemte seks imod stemte fem og halvtreds

afstemningen for stemte fem imod stemte ni og tres

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og fyrre

nummer en og tres til seks og tres af finansministeren de er vedtaget

nummer syv og tres til fire og firs af finansministeren

nummer fem og firs og seks og firs fire hundrede og tre og fyrre til fire

fire hundrede og ni og fyrre halvfems og en og halvfems af finansministeren

social børne og integrationsministeriet ønskes afstemning

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og nitten af finansministeren og der kan stemmes

er enstemmigt vedtaget

hundrede og fem stemmer ønskes afstemning

af finansministeren

af finansministeren de er vedtaget der stemmes

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og fyrre

syttende beskæftigelsesministeriet ønskes afstemning om

§ nittende ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser ønskes afstemning om

hundrede og tre og halvtreds

af finansministeren

jeg slutter afstemningen ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og tre stemmer ønskes afstemning

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og tre og halvfjerds af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fire og halvfjerds til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og syv og halvfjerds af finansministeren og der kan stemmes

nu jeg slutter afstemningen ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og fire stemmer ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og otte og halvfjerds til

til § enogtyvende kulturministeriet ønskes afstemning

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og to og tyve af

jeg slutter afstemningen for stemte nitten imod stemte

hverken for eller imod stemte ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og tredive

af finansministeren

ministeriet for ligestilling og kirke ønskes afstemning

og ni og tredive og tre hundrede og fyrre af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og en og fyrre til

ministeriet for fødevarer landbrug og fiskeri ønskes afstemning

af finansministeren

transportministeriet ønskes afstemning

§ niogtyvende klima energi og bygningsministeriet ønskes afstemning

fire hundrede og fire og halvtreds og tre hundrede og fire og firs til

de er vedtaget

til § fem og tredive generelle reserver ønskes afstemning

otte af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og tyve

jeg slutter afstemningen for stemte fem imod stemte hundrede

er forkastet der stemmes herefter om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og tyve

slutter afstemningen for stemte fem imod stemte otte og halvfems

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte

ændringsforslaget er forkastet

der stemmes om ændringsforslag nummer fire

venter et øjeblik med at slutte afstemningen men det gør ikke noget at man er ved tasterne hele tiden

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte to og firs

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte otte og halvfjerds

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte en og halvfems

er forkastet der stemmes derefter

for stemte nitten imod stemte seks og halvfjerds

er forkastet der stemmes herefter om ændringsforslag nummer fire hundrede og to og tredive

jeg slutter afstemningen for stemte nitten imod stemte seks og firs

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og tredive af

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte tres

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og ti og fire hundrede og elleve af finansministeren

til § syv og tredive renter ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og halvtreds til

af finansministeren

til § otte og tredive skatter og afgifter der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og tredive af

jeg slutter afstemningen for stemte fem imod stemte hundrede

om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og tres af finansministeren

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvfems imod stemte otte

jeg slutter afstemningen for stemte fjorten imod stemte en og halvfems

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og halvfjerds til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvfems imod stemte otte

er vedtaget ønskes afstemning

og syv og halvfjerds af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire

jeg slutter afstemningen for stemte fem imod stemte hundrede

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og otte og halvfjerds af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og tredive af

jeg slutter afstemningen for stemte fem imod stemte

om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og halvfjerds og fire hundrede og firs af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og firs af finansministeren og det kan vi gøre nu

jeg slutter afstemningen for stemte seks og halvfems imod stemte otte

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire

fyrre genudlån med videre ønskes afstemning

og halvfems fire hundrede og atten

til § en og fyrre beholdningsbevægelser med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og halvfems til

af finansministeren de er vedtaget herefter er afstemningen om ændringsforslagene slut jeg foreslår at behandlingen af

standses og at lovforslaget henvises til fornyet behandling i finansudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette forslag som vedtaget det er vedtaget